en og tyve

sofie carsten nielsen jacob mark og søren pape poulsen

herefter er forslag til vedtagelse

tre og tyve af martin henriksen bortfaldet

oppositionen som lagde fokus på at inddrage teknologiledelse og totaløkonomi i

det blev stemt ned af det lille flertal som der var imod det men vi noterede os også at ministeren flere gange har sagt at han sådan set støtter de her betragtninger om at sikre en totaløkonomisk tilgang og vi noterede os at det konservative folkeparti i

at man regnede med at det skulle diskuteres i forligskredsen så det vil vi

at sikre at vi både får teknologiledelse og totaløkonomi ind i

identificeret nogle uoverensstemmelser lad os bare kalde dem det

og en højesteretsdom som faktisk er faldet på det her område

fynbus altså trafikselskabet på fyn

et privat busselskab som drev et værksted som fynbus

som skulle udlånes til det her private busselskab

egentlig var ganske præcis

betingelser der skal være opfyldt for at tjenestemænd kan udlånes

set det vi står for her

tjenestemænd har været nogle udbudsrunder

betyder at dsb står over for at skulle udlåne nogle af deres tjenestemænd i det her tilfælde

til lovforslaget men også i høringsnotatet at der efter vores mening er nogle uoverensstemmelser derfor synes vi det er vigtigt

i loven får indskrevet de præmisser

at de her tjenestemænd ikke bare kan flyttes rundt

og skal tåle et hvilket som helst udlån problemet opstår selvfølgelig

tåle at blive udlånt

otte har de gjort gældende i forhandlingerne med dansk jernbaneforbund

derfor har vi altså med det her ændringsforslag ønsket

at præcisere at højesteretsdommens præmisser er gældende også fordi der i høringsnotatet er nogle henvisninger til højesteretsdommen hvor der egentlig står at højesteretsdommens præmisser er klare andre steder i høringsnotatet og

en uoverensstemmelse vil jeg vælge at kalde det imellem de to ting men det skulle være klaret hvis vi skriver højesteretsdommens præmisser ind i lovforslaget så det vil jeg selvfølgelig opfordre til at man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

åbne dåser og breve ligesom han havde den her kniv med på jagt og fisketur

derfor vi behandler lovforslaget

det er samtidig med at vi

selvfølgelig ikke går på kompromis med trygheden i befolkningen

vi desværre alt for mange gange har set forvolde stor skade

alle er lige for loven

og at se

vil bruge sin kniv til inden den bruges men det

lovforslaget at skærpe kursen mod knive i blandt andet nattelivet og kriminelle miljøer

at knive kun må medbringes på

det udvides så til alle knive og blankvåben

vi vil sikre at det er

tilspidsede situationer som

fodboldkampe med videre og et af de eksempler som

måske i den mere humoristiske ende eksempelvis

har sækkepibespillere der bærer kilt

spille ved festlige lejligheder og

vigtigt at vi får præciseret det her forslag

skade på vores medborgere

vigtigt lovforslag der vedrører utrolig mange mennesker

langtidsholdbar og som der er bred politisk opbakning til

ministeren vil give sit ord

at lovens formuleringer om det anerkendelsesværdige formål er forståelige og

skal jeg meddele at vi socialdemokrater kan støtte

i nattelivet kan betyde meget store skader og tragiske dødsfald

være undgået hvis der var et forbud mod at bruge kniv og medbringe kniv disse steder set i dette lys er

det lovforslag vi behandler nu godt nyt til alle der ønsker knivene ud af nattelivet og væk fra andre farlige steder som betyder en øget risiko for voldsomme episoder hvor brug af knive

samtidig lægges der op til en hård straf for folk der ikke har forstået budskabet og alligevel tager en kniv med sig i nattelivet og som i forvejen måtte være idømt straf for overtrædelse af en stribe forskellige paragraffer i straffeloven

de for fremtiden kan straffes hårdere for at overtræde disse regler på strafsiden sender loven et meget klart signal lad kniven blive hjemme eller modtag en hård straf det er et rigtig godt signal at

masser af mennesker der på fredelig vis hver dag bruger forskellige former for knive i deres arbejde fritid eller i forbindelse med andre aktiviteter og som intet ondt har i sinde men for hvem kniven er et nyttigt redskab i forbindelse med daglige gøremål det skal vi naturligvis ikke slå ned på

i dette tilfælde kommer det anerkendelsesværdige formål ind i billedet det kan i høj grad give håndværkere jægere sportsfiskere og spejdere og andre gode folk der bruger kniv eller dolk i arbejdet eller fritiden mulighed for fremadrettet at bruge deres kniv de mindre knive som jeg tror mange danskere hver dag går rundt med i lommen vil der også være mulighed for at bære i fremtiden medmindre man naturligvis er et sted hvor omstændighederne ikke taler for at man bør bære en kniv og hvor der er en hård kurs over for det kort og godt

gruppe mennesker der ikke kan finde ud af at knive ikke hører til i nattelivet og på den anden side fastholder vi ganske almindelige fredelige danskeres mulighed for at bruge kniv i forbindelse med arbejde og hobby

lommeknive og multiværktøjer heller ikke forsvinder vi både straffer dem der ikke ønsker at opføre sig ordentligt og tager hensyn til almindelige mennesker det er vi godt tilfredse med tak for

folketingsvalg bebudede venstre et opgør med den omstridte knivlov der helt tydeligt ikke fungerer efter hensigten derfor er det glædeligt at regeringen nu gør noget ved lovgivningen på området som de tidligere ordførere allerede har nævnt indeholder lovforslaget flere hovedelementer

enhåndsbetjente foldeknive er ikke længere forbudte at besidde uden tilladelse fra politiet

der tidligere er dømt for vold og som bærer kniv på steder hvor der er risiko for at voldelige situationer eller sammenstød

sidst men ikke mindst indføres der et totalforbud mod knive i for eksempel nattelivet når man gennemgår lovforslagets hovedelementer

være til gavn for almindelige mennesker

det kan eksempelvis være jægere fiskere eller spejdere samtidig sender regeringen et klart signal om at vold og overfald i dette tilfælde med kniv er helt og aldeles uacceptabelt det her er et rigtig fint

seneste tid altså at der er nogle bestemte former for knive

som som er forbudt men alligevel alligevel kan blive brugt til nogle

anerkendelsesværdige formål som man kalder det det vil sige jagt fiskeri

det er måske et historisk problem med knivloven at der har været helt almindelige mennesker som har god grund til at

som er blevet ramt af en lovgivning der egentlig var rettet mod mennesker som

på den knivlov der blev lavet i to tusind og fire som var endda meget omstridt det var den knivlov som betød at helt almindelige mennesker der var på vej på fisketur og lige smuttede en tur forbi bageren på vejen ville blive ramt det blev ændret tilbage i tolv og det var rigtig godt jeg tror den her lovgivning kommer til at præcisere det endnu mere og at

mangler vi måske stadig væk en klar definition af

skrive meget klart at der er nogle situationer hvor man som udgangspunkt aldrig kan sige der er et anerkendelsesværdigt formål demonstrationer fodboldarrangementer alle de der ting

som udgangspunkt er et anerkendelsesværdigt

fisketur en spejdertur alle de der ting

lide at cykle gennem skoven skoven og nogle gange vil gå på svampejagt men ikke altid har planlagt det

det kunne jo være at man havde behov for den til et praktisk gøremål som man dog ikke har planlagt jeg synes

meget vigtigt at få afklaret for ganske mange mennesker i dagligdagen

vi kan få så klart et svar som muligt

forslaget vi synes det lyder til at blive en forenkling men

biologi i gymnasiet desuden var han med på henning haslund christensens ekspeditioner til afghanistan i nitten

fyrrerne og nitten halvtredserne

jeg har tit drøftet afghanistan med lennart edelberg og det var et meget fredeligt og idyllisk land dengang det kan være lidt svært at forstå og det gjorde et meget dybt indtryk på

gik lennart edelberg altid med en ret stor afghansk kniv i sit bælte

han når han underviste når han holdt opsyn ved skolefester og når han ordnede praktiske gøremål som at gå i kvickly i ribe kniven fulgte altid med ham nu er afghanistan et meget meget andet land og holdningen til at bære en ret stor afghansk kniv som en del af sin almindelige påklædning er også en anden

så der er altså en ny virkelighed vi på mange måder skal vænne os til l en hundrede og syv gør jo det at den forenkler en hel masse regler

med den her gennemskrivning og forenkling af regler men det er en meget stor fordel for fredelige medborgere vi undgår forhåbentlig fremover de her kedelige sager hvor retskafne borgere som følge af ukendskab ukendskab til reglerne bliver straffet til gengæld skal vi så også alle sammen vænne os til at der er nogle arenaer hvor man simpelt hen ikke

det er restaurationer det er sportsbegivenheder

så de her forandrede tider som vi lever i gør altså at

vi skal til at leve på en anden måde det har vi også skullet vænne os til i forhold til

så også kommet til det her med at gå med en kniv

og det kræver måske noget tilvænning men jeg tror ikke

mennesker som har for vane at gå med en lille kniv på sig

må man lægge sin kniv fra sig

gå rundt med den her afghanske kniv i bæltet selv om man har en nok så god grund til det så loven stiller krav til alle den kræver at alle tænker sig godt om

til gengæld indfrier den et meget sundt princip

at der er nogle arenaer hvor knive simpelt hen ikke har noget at gøre det er nemt at finde ud af det er nemt at forklare så vi glæder os til

og på den anden side skærper kursen mod knive i blandt andet nattelivet og kriminelle miljøer forslaget lægger endvidere op til at princippet om at knive kun må medbringes på offentlige steder

udvides til at omfatte alle knive og blankvåben alternativet støtter forslagets intentioner hvad angår en generel forenkling af lovgivningen alternativet i hele taget altid tilhænger af en mere gennemskuelig lovgivning alternativet er også positivt stemt i forhold til lempelse af reglerne for brug af knive til fornuftige dagligdags formål herunder også princippet om at knive kun må medbringes på offentlige steder

når der er et anerkendelsesværdigt formål og at det udvides til at omfatte alle knive og blankvåben jeg tilslutter mig så de bemærkninger der har været heroppefra i forhold til

og jeg synes også at bemærkningerne er blevet rigtig gode men det er for mig også rigtig vigtigt at

konkret skal udmønte lovgivningen

bliver vejledt i alle de her gode eksempler som er nævnt lovforslaget lægger så imidlertid også op til en kraftig strafforøgelse det foreslås at straffen i tilfælde hvor en person der tidligere idømt fængselsstraf for en nærmere bestemt række voldsovertrædelser bærer kniv under skærpende omstændigheder hæves fra de nuværende syv dage til fyrre dages fængsel i førstegangstilfælde dette ønskes gennemført da regeringen blandt andet vurderer at det kan have en præventiv effekt

overhovedet har en præventiv effekt hertil kommer at den danske dommerforening finder at den foreslåede strafskærpelse strafskærpelse for de omtalte personer bør overvejes herunder om en så kraftig strafskærpelse er velbegrundet i alle tilfælde men vi ser dog

som et vigtigt skridt i den rigtige retning for forenkling af loven og afkriminalisering af helt almindelige mennesker og derfor vil alternativet også se frem til den videre udvalgsbehandling og

der uddyber de ønskede ændringer i forslaget står det klart at lovforslaget i sin nuværende udformning rummer nogle gråzoner og oplæg til subjektive vurderinger fra

myndighedspersoner der skal administrere loven således at lovforslaget vil gøre det næsten umuligt for den almindelige dansker at vide hvilken måde man kan undgå at bryde loven på vi kan støtte

om hovedelementerne i lovforslaget men er bekymret for formuleringer som anerkendelsesværdigt formål idet man i praksis overlader at vurdere om det er et anerkendelsesværdigt formål til den enkelte myndighedspersons vurdering så som udgangspunkt

bakker vi op om intentionerne vi bakker

med de ord vil jeg egentlig bare sige at vi bakker op om det men glæder os til at få besvaret nogle spørgsmål som både fru trine bramsen og fru pernille skipper har stillet i forhold til netop

anerkendelsesværdigt formål så det bliver lidt skarpere

parti sad i regering er

af nogle af de problemer der har været med det siden lovgivningen i to tusind og tolv har vi vel fået ryddet

folk som helt tydeligt bare kørte forbi

ikke også korrekt nummer to spørgsmål at det ikke er myndighedspersoner der foretager det her skøn men domstolene

det må vel alt andet lige være noget andet

rent sprogligt giver mulighed for

det gør fordi noget jeg kan synes er anerkendelsesværdigt

kan det være at fru pernille skipper ikke synes er anerkendelsesværdigt derfor synes jeg at man når man laver et lovforslag

ret skarp i sine formuleringer så man ikke er i tvivl om hvad der er anerkendelsesværdigt og

det har selvfølgelig ikke været ond vilje fra folketingets side men det har

problematisk for dem der er blevet

sigtet der har været historier om

grundlæggende og alvorlige konsekvenser for deres videre liv

så vil jeg også henvise til det som stort set alle har

er faldet i høringssvarene om at det måske er meget godt at få det defineret lidt nærmere så vi ikke skal skal diskutere knivloven

om om få år fordi der igen er tvivlstilfælde men i udgangspunktet

se velvilligt på at vi kan få defineret

anerkendelsesværdige formål

have en lille lommekniv eller et multiværktøj

og så kan man bære kniv til anerkendelsesværdige formål og vi skal ikke straffe folk der går en tur i skoven og har en lommekniv med men vi må også sige at tiderne

den tid er forbi hvor man kan sige at vi ikke skal have en knivlov den tid er forbi

knive med i nattelivet

et samfund lever vi ikke

væk i den sammenhæng så skærper vi også straffen

vi kommer efter dem vi skal komme efter vi kommer efter banderne

synes jeg er et rigtig godt udkomme af den her lov så for at opsummere vi får en langt bedre knivlov end vi har haft tidligere og mon ikke

til alles tilfredshed jeg synes

for mig selv siden regeringsdannelsen at vi fik gjort noget ved knivloven

fordi knivreglerne vedrører rigtig mange mennesker og fordi det er uacceptabelt og skadeligt for retsfølelsen når vi har lovgivning som ikke giver mening for store dele af befolkningen med lovforslaget indfører vi en helt ny knivlov som på den ene side forenkler og lemper reglerne for brug af knive til fornuftige dagligdags formål og på den anden side skærper kursen mod knive i blandt andet nattelivet og kriminelle miljøer vi gør det nemmere at være friluftsmenneske og sværere at være kriminel forslaget indebærer bla

at forbuddet mod enhåndsbetjente foldeknive ophæves og at princippet om at knive må medbringes på offentlige steder når der er et anerkendelsesværdigt formål udvides til at omfatte alle knive bortset fra de særlig farlige knive som fortsat er helt forbudte det vil altså sige knive som springknive eller kastestjerner i nogle af høringssvarene har der været udtrykt bekymring i forhold til små lommeknive som jo bruges af mange mennesker i det daglige det er ikke og har aldrig været intentionen at kriminalisere helt almindelige borgere og forbyde at almindelige små foldeknive

multiværktøjer eller proptrækkere med indbygget kniv kan bruges af helt almindelige mennesker til dagligdags og fredelige praktiske gøremål derfor er der foretaget en række præciseringer i det lovforslag som nu er fremsat så det gerne skulle stå helt klart

forhold til nogle af de spørgsmål som er rejst for eksempel af fru lisbeth bech poulsen men også af andre

under udvalgsbehandlingen med

de spørgsmål der måtte blive stillet så vi har det om jeg så må sige helt på det rene

men det er regeringens opfattelse at der er steder og situationer hvor medbragte knive også små foldeknive som udgangspunkt ikke har noget at gøre det gælder for eksempel til større fodboldkampe og politiske demonstrationer og i nattelivet derfor indfører vi i realiteten et totalforbud imod at medbringe kniv sådanne steder samtidig foreslår regeringen at der sættes markant hårdere ind over for personer som tidligere er dømt for voldskriminalitet og som bærer kniv på steder hvor der erfaringsmæssigt

er høj risiko for vold for eksempel i nattelivet

kan man have forskellige holdninger til den model som vi lægger op til i bund og grund er der tale om en forenkling af reglerne baseret på sund fornuft

at både fornuftige knivbrugere og de mange mennesker som færdes i nattelivet kommer til at sætte pris på jeg vil selvfølgelig følge tæt hvordan de nye regler kommer til at virke i praksis om fornuften virker som den skal

men skulle det mod min forventning vise sig at reglerne ikke virker så vil jeg reagere på det med de bemærkninger vil jeg endnu en gang takke ordførerne for indlæggene jeg er rigtig glad for den brede opbakning forslaget ser ud til at nyde jeg ser frem til den videre behandling og jeg står selvfølgelig til rådighed

at en række konkrete sager på det strafferetlige område eksempelvis sager om udlevering af personer til strafforfølgning til international fuldbyrdelse af visse straflige afgørelser

i dag behandles disse sager i justitsministeriets departement

mindst af hensyn til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne det kan vi fra socialdemokratiets side bakke op om og derfor støtter vi

ansvarlig for at indbringe den trufne beslutning til byretten hvis den ønskes prøvet der er altså tale om forenkling af arbejdsgangene sammenlignet med hvordan systemet fungerer i dag

også nødt til at sige at i udvalgsarbejdet kommer vi til at stille en lang række spørgsmål om lige præcis det her forslag som vi endnu ikke har taget stilling til fuldt ud men vi ser frem til udvalgsarbejdet og til at følge

er et lille appendiks til forslaget der går ud på at der skal udnævnes endnu en landsdommer det har vi heller ikke noget imod så venstre kan støtte

man fastholder den her lette domstolsadgang vi skal selvfølgelig

understrege at det er ganske ganske vigtigt fordi

træffe beslutninger om at udlevere mennesker til retsforfølgelse i andre lande eller fuldbyrde domme som ikke er gennemført af danske domstole med de retssikkerhedsgarantier vi har og

og ja vi kan også støtte at der udnævnes en ny

og det er jo meget usædvanligt

indeholder lovforslaget bemyndigelsesbestemmelserne i de relevante love samt bestemmelser hvorefter justitsministeriet i forbindelse med overførsel af sagerne kan fastsætte regler om klageadgangen herunder at den administrative klageadgang i sagerne kan afskæres i den forbindelse synes jeg lige det er værd at hæfte sig

ved det som institut for menneskerettigheder skriver og som jeg synes lyder rigtig fornuftigt såfremt klageadgangen fra rigsadvokaten til justitsministeriets departement afskæres i udleveringssager og det er jo det der er tale om her

vigtigt at sikre en forudsigelig og ensartet praksis i behandlingen af sagerne hos anklagemyndigheden

at det bør sikres at den erfaring som allerede er oparbejdet i behandlingen af sagerne

de behandles allerede i dag i et tæt samarbejde med anklagemyndigheden og derfor er det mere hensigtsmæssigt at placere sagerne

i første omgang hensigten at sagerne skal placeres hos rigsadvokaten men lovforslaget giver altså også mulighed for at sagerne kan placeres hos andre dele af anklagemyndigheden hvis det på sigt måtte vise sig mere

skal sikre at der med virkning fra første februar to tusind og seksten indføres et stop for udlicitering af ældreplejen herunder

omfattet af fritvalgsordningen og i plejeboliger forslagsstillernes

citerer jeg at privatiseringstvangen over for kommunerne skal afskaffes

bemærke at man sådan bliver en lille smule forvirret når

man læser forslaget

slå fast at vi ikke har privatiseret hjemmehjælpen i danmark som reglerne er i dag skal kommunerne skabe grundlag for at modtagere af hjemmehjælp kan vælge mellem to eller flere leverandører hvoraf den ene leverandør kan være kommunal når kommunerne så indgår en kontrakt med private leverandører om hjemmehjælp efter de gældende regler er der altså ikke tale om privatisering men om udlicitering det er stadig kommunen der har det overordnede ansvar for hjælpen og som beslutter hvilken kvalitet og hvilket omfang hjælpen skal have det er også fortsat kommunerne der har ansvaret for at borgerne får den hjælp som de har behov for og så længe kommunerne selv kan vælge

levere hjælpen er der heller ikke tale om privatiseringstvang med det slået fast vil jeg også gerne gå videre til at kommentere

forslagets indhold iøvrigt enhedslisten begrunder forslaget med at de seneste års konkurser blandt private hjemmehjælpsfirmaer har haft negative konsekvenser for både borgere kommuner og ansatte i plejesektoren at det har negative konsekvenser når en leverandør går konkurs tror jeg ikke der er nogen der kan være uenige i her i folketingssalen borgeren mister sin vante hjemmehjælper som måske mister sit job og kommunen må træde til med kort varsel for at sikre at borgeren får den nødvendige hjælp det er uden tvivl en

for alle parter men det som forslaget så lægger op til nemlig at de private hjemmehjælpsfirmaer ikke skal kunne indgå nye aftaler med kommunerne når deres kontrakter udløber har altså også for mig at se nogle rigtig rigtig ærgerlige konsekvenser for det første

borgernes frie valg i danmark

vi dermed fratager ældre retten til selv at bestemme hvem det er der skal komme og udføre hjælpen i deres hjem for det andet

det medføre at borgere som har valgt en privat hjemmehjælp vil miste deres vante hjemmehjælper når kontrakten

udløber det skaber en utryghed og betyder nye ansigter for nogle borgere som måske i forvejen ser rigtig mange forskellige hjælpere i dagligdagen desuden er det min bekymring at et midlertidigt stop vil få nogle alvorlige konsekvenser for nogle virksomheder

jo betyde at velfungerende virksomheder rundtom i danmark ikke får mulighed for at

indgå nye kontrakter om levering af hjemmehjælp det kan føre til flere konkurser ikke færre konkurser og til afskedigelse af medarbejdere og i sidste ende underminere markedet med de negative konsekvenser det har for borgere kommuner ansatte i plejesektoren og leverandører i forhold til at forebygge konkurser vil jeg også gerne påpege at der jo allerede i dag eksisterer en række forskellige redskaber de centrale parter på området har taget en række forskellige initiativer til at imødegå konkurser fremadrettet

gerne nævne et par af dem kommunernes landsforening dansk erhverv og dansk industri udsendte tilbage i august to tusind og femten i fællesskab fem anbefalinger

hvordan konkurser kan forebygges dansk industri afholdt desuden i oktober to tusind og femten en rundbordsdrøftelse om offentligt privat samarbejde hvor man på baggrund af rundbordsdrøftelsen

fælles pejlemærker for et godt samarbejde mellem kommuner og private leverandører redskaber til forebyggelse af konkurser indgår som et element

derudover har kammeradvokaten for dansk industri udarbejdet en række konkrete bud på hvad det er for nogle krav kommunerne kan stille til de private leverandører samt hvilken dialog kommunerne kan have med leverandørerne i forhold til at forebygge

set også allerede ligger i deres ansvar som myndighed på området

synes jeg det er værd at bemærke at de regler vi har i dag

socialdemokratisk ledede regering sammen med enhedslisten tilbage i to tusind og tretten

altså forslagsstillernes eget parti der stod bag regelændringen i to tusind og tretten ændringen der blandt andet havde til hensigt at sikre kommunerne mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af det frie valg samtidig må det bemærkes at ankestyrelsen netop på baggrund af regelændringen i to tusind og tretten allerede har foretaget en evaluering af kommunernes implementering af reglerne rapporten udkom i november måned og derfor kan det undre mig at forslagsstillerne nu lægger op til en evaluering af loven og af kommunernes praksis igen

lad mig her til slut slå helt fast at vi fra regeringens side ikke ønsker at fratage borgerne det frie valg retten til frit

at kunne vælge hvem der skal komme i ens hjem og yde hjemmehjælp er et helt grundlæggende element i borgernes ret til selv at bestemme frit valg er samtidig også med til at skabe en bedre hjælp til de ældre muligheden for

vælge til og vælge fra giver borgeren indflydelse

der bliver leveret så noterer jeg mig i øvrigt at når man spørger dem som det hele jo i sidste ende handler om nemlig de ældre selv så finder halvfjerds procent af hjemmehjælpsmodtagerne der kender ordningen da også at det enten er vigtigt eller meget vigtigt at der er frit valg af leverandør på den baggrund kan regeringen ikke støtte

og kommunen det er rigtigt borgeren kan få noget indflydelse på hvilken virksomhed der leverer varen men borgeren kan ikke bestemme hvem der kommer i borgerens hjem det vil jo hvis det er en privat leverandør være den private leverandør der bestemmer hvilke medarbejdere der kommer derud bare så vi får det på plads jeg synes at

på spørgsmål en hundrede og syv og halvfjerds hvor ministeren skriver det er værd at bemærke at der i forbindelse med den tidligere tids mange konkurser ikke har været sager fremme hvor borgere ikke har fået den hjælp de havde brug

vil det også betyde at de ældre der i dag har valgt en privat leverandør at det er dem der yder hjælpen i

vil få mulighed for det fremadrettet dermed vil enhedslisten jo også sørge for at de ældre fremadrettet ikke har det frie valg til at beslutte om det skal være en kommunal leverandør eller en privat leverandør som

stod uden praktisk hjælp i påskedagene foa har også for nylig det har jeg så ikke kunnet nå at få med i begrundelserne

i timevis på at få hjælp det er som om ministeren vil bagatellisere

er det ikke noget problem så vil ministeren fastholde at det ikke er noget problem eller er det sådan at ministeren faktisk med sit svar til mig siger at det er vigtigere at tilgodese de private virksomheders interesser end borgernes interesser

for hjælp til eksempelvis personlig pleje er den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje som oftest gået ind og har leveret ydelsen indtil borgeren har haft mulighed for at kunne vælge en ny

derfor har håndteringen af det her været helt afhængig af om de berørte borgere har haft et akut behov for hjælp eller har kunnet vente på at hjælpen blev leveret til

kan det måske være sådan rent praktisk at man er nødt til

prioritere i opgaverne sådan at det at komme ud af sengen bliver prioriteret

den enkelte borgers situation og det er det vi er optaget af nemlig det ældre

sammensætte deres udbudsmateriale på ældreområdet og i øvrigt også på andre områder på en måde så risikoen for konkurser minimeres så meget som overhovedet muligt

at socialdemokraterne respekterer både borgernes frie valg og det kommunale selvstyre så derfor kan vi støtte forslaget der er faktisk rigtig mange kommuner hvor udliciteringen fungerer på udmærket vis og derfor skal de dårlige eksempler jo ikke betyde at vi her fra

vi tror på at både kl og kommunerne i samarbejde med parterne på området i en god dialog og et konstruktivt samarbejde

finde frem til yderligere procedurer og udbudsformer som vil minimere konkurserne og når jeg siger minimere konkurserne tror jeg det er en naiv tanke

at vi fuldstændig kan undgå at der

være dårligt ledet og derved gå konkurs selv om de måske har kørt i en årrække

er kendt i kommunerne og at kommunerne er blevet bedre til at skille fårene fra bukkene på markedet så vi i fremtiden vil se færre konkurser så vil vi da selvfølgelig også opfordre ministeren til sammen med kl at følge udviklingen tæt og der findes jo som ministeren også redegjorde for

så kommunerne i dag er bedre rustet end de var tidligere i forhold til at lave det her udbudsmateriale og så vil jeg sige at jeg

rigtig mange kommuner har lært af at man ikke kun kigger på pris men at man rent faktisk også kigger på andre ting i forhold til hvad det er for nogle leverandører der skal levere

i et privat firma men for os er det også vigtigt at borgerne rent faktisk har det frie valg

med min kommunale baggrund må jeg faktisk også konstatere at det også har været med til at løfte den kommunale ældrepleje at der faktisk er opstået den her konkurrence mellem det private

vi ved også godt at der har været en del fokus på området de seneste par år

fordi der netop er sket flere konkurser rundtomkring i danmark her i folketinget har vi jo afholdt nogle samråd om de mange konkurser og vi har også alle sammen stillet spørgsmål til ministeren og vi har også erfaret at der måske kommer nogle løsningsforslag dansk folkeparti finder det udmærket at vi også tager debatten i folketingssalen i dag og får fokus på hvad der kan gøres for at undgå fremtidige konkurser

mener ikke at det som forslaget lægger op til er et midlertidigt stop for privatisering det er de ord som enhedslisten bruger af ældreplejen der er den rette vej at gå det som dansk folkeparti egentlig ønsker er at der kommer mere styr på området

eksempel at der i udbudsmaterialet fastlægges nogle kvalitetskrav

som vinder udbuddene og at det også sikres at man som leverandør har en sund økonomi

en længere periode har haft styr på økonomien så de ikke viser sig at være så sårbare desværre har det så vist sig at der er visse kommuner der har fokuseret en del på et ret lavt prisniveau frem for på at sikre kvaliteten der står så i beslutningsforslaget

at ministeren har lovet at se på problemet og det forventer vi

også efter dagens debat og prøve at holde styr på det her område

har ministeren sat noget i gang i forhold til en dialog med kommunernes landsforening når dansk folkeparti afviser at lave et stop som forslaget lægger op til skyldes det

ville få nogle negative konsekvenser for primært borgerne de ville i nogle tilfælde så skulle

dansk folkeparti finder det også vigtigt at ældre har mulighed for selv at kunne vælge leverandør og som

faktisk fra nogle undersøgelser at hjemmehjælpsmodtagere generelt har været meget tilfredse med deres private leverandør

gerne opfordre kommunerne til at intensivere arbejdet med at forebygge konkurser herunder selvfølgelig

som der er kommet blandt andet fra kammeradvokaten men også de fem anbefalinger der er kommet

man så kan anvende som krav til nogle eventuelle leverandører et andet område som jeg også godt

at jeg synes der skal meget mere fokus på det man kunne kalde en nødplan eller et nødberedskab

garderet kan man sige når uheldet er ude

det viser sig faktisk at der er flere kommuner som ikke rigtig har styr på det område og det gør jo netop at nogle sårbare ældre kan komme i klemme og det er selvfølgelig yderst uheldigt

forslaget lægger op til at det skal træde i kraft på et tidspunkt som vi allerede har overskredet så det kan nok ikke lade sig gøre og så synes jeg måske også at forslaget mangler lidt i forhold til den økonomiske del

det havde været rart hvis man fra enhedslistens side måske lige havde præciseret om det vil have nogle økonomiske konsekvenser men det kan være

lavet en rundspørge der viser at fire og halvtreds procent af de kommuner der bruger private udbydere har en beredskabsplan for at håndtere en konkurs det vil sige at seks og fyrre procent

en beredskabsplan og det der er hovedsigtet med

hvad der er den rigtige model for

gå er

periode indtil der eventuelt bliver lavet noget andet lovgivning så der er da ikke nogen borgere der kommer i klemme som følge af det her ordføreren siger selv at der ikke er styr på tingene var det så ikke en god idé at lave et midlertidigt stop

en beredskabsplan det her drejer sig lidt om at enhedslisten

imod det frie valg det er dansk folkeparti

er en ulykkelig situation for alle parter når et firma der leverer serviceydelser til ældre eller til yngre borgere for den sags skyld går konkurs enhedslistens hensigt er at der skal ske et midlertidigt stop for privatisering af ældreplejen og jeg er egentlig i tvivl om hvad det helt præcis er enhedslisten mener med privatisering men det får vi måske svar på når enhedslistens ordfører går på talerstolen lidt senere venstres udgangspunkt er at det frie valg er et gode for vores borgere det frie valg er et aktiv for vores ældre

er det helt på sin plads at der er noget at vælge imellem også når vi taler ældrepleje for os i venstre er det ikke afgørende om

leveres af offentligt eller privat ansatte medarbejdere det er heller ikke et mål at man skal vælge en bestemt leverandør målet er at borgerne skal have muligheden

mellem forskellige leverandører og aktører og de ældre er faktisk glade for at have noget at vælge imellem siden to tusind og tre har vi i danmark haft den såkaldte fritvalgsordning og vi ønsker ikke som enhedslisten foreslår at afskaffe det frie valg fritvalgsordningerne kan bidrage til at hæve barren både hvad angår kvalitet og fleksibilitet og så tror jeg faktisk at konkurrence gør os alle sammen lidt skarpere så når vi nu fra venstres side ikke kan bakke op om enhedslistens forslag

i venstre ønsker vi ikke forudbestemte løsninger i metermål

epinion offentliggjorde i december to tusind og femten en undersøgelse som blandt andet omhandlede ældres holdning til ordningen om frit valg til leverandør af hjemmehjælp og de ældres svar taler jo deres tydelige sprog for hele halvfjerds procent fandt det vigtigt eller meget vigtigt at der er frit valg ligesom flere og flere borgere faktisk aktivt vælger en privat leverandør

jeg svært ved at se hvem er man tilgodeser ved at stoppe fritvalgsordningen

ikke de ældre og deres ønsker som jeg nævnte indledningsvis påhviler der kommunerne et stort ansvar for at sikre både faglig kvalificeret og stabil hjælp

hente for kommunerne kl dansk erhverv og dansk industri har udsendt fem anbefalinger til kommunerne om hvordan konkurser kan forebygges ligesom kammeradvokaten har udarbejdet en række krav som kommunerne kan stille til de private leverandører

kl og dansk erhverv har for eksempel anbefalet kommunerne at have fokus på virksomhedernes soliditet

stille krav om økonomisk garanti eller sikkerhedsstillelse

kammeradvokaten der blandt andet peger på muligheden for at stille både tekniske og økonomiske mindstekrav og de anbefalinger giver da god mening i forhold til at forebygge fremtidige konkurser afslutningsvis vil

men blot vælger at fremsætte et forslag som er helt og aldeles ufinansieret

mennesker forskellige mennesker

have private leverandører med som noget borgeren kan vælge imellem eventuelt sammen med kommunen

årsag til de mange konkurser

går ud fra at enhedslisten mener udlicitering men det støtter liberal alliance heller ikke rigtig mange ældre har givet udtryk for stor glæde over det frie valg og der kan kun være tale om frit valg hvis der er noget at vælge imellem hvis vi stopper for udlicitering stopper vi også for det frie valg derudover skaber det frie valg konkurrence og dermed øget kvalitet

billigere priser det vil sige at vi får mere kvalitet for pengene fra den røde fløj hører vi tit at det er et problem at nogle private tjener penge på velfærd men det er

i modsætning til det offentlige er de private afhængige af at tjene penge de kan ikke bare hente flere penge i skatteborgernes lommer hvis ikke de tjener penge må de lukke forretningen og så stå uden egen forsørgelse og måske endda med en gæld

er så god at nogle ønsker den

de nødt til at levere en kvalitet som brugerne er tilfredse med for ellers vælger brugerne her de ældre

om man er tilfreds med ydelsen eller ej uanset om der bliver gjort godt nok

og omsorg og uanset om

en ny medarbejder hver gang hvis man stopper udlicitering

ordren uanset kvalitet og uanset omkostning med sådan en garanti

bliver ydelsen hverken billigere eller bedre for liberal alliance er det helt centralt at opgaverne udbydes

ikke om det er en privat eller en offentlig leverandør der ender med at vinde udbuddet men derimod at vi sikrer at de ældre får den bedste kvalitet for pengene

offentlige eller private leverandører jeg forstår

men med de erfaringer man har gjort sig nu

risikoen men man kan minimere risikoen og man kan have en plan klar hvis det skulle ske at en privat virksomhed går konkurs andre ordførere har allerede nævnt at

industri har udarbejdet fem anbefalinger for hvordan konkurser kan forebygges og hvordan man kan begrænse de negative effekter af eventuelle fremtidige konkurser det kommunerne kan gøre er at de kan vurdere prisen i forhold til opgaven ser realistisk ud man kan vurdere leverandørens størrelse og økonomi i forhold til opgavens størrelse

med hinanden og man kan vælge mere end én leverandør

og minimere skaderne ved en eventuel konkurs kommunerne

om garanti eller sikkerhedsstillelse som man vil kunne bruge direkte til at håndtere uforudsete udgifter i tilfælde af en konkurs og samtidig give mere tryghed for borgere medarbejdere og kommune en løbende og tæt dialog med de private leverandører vil øge muligheden for i god tid at opdage hvis en konkurs er undervejs endelig vil det afhjælpe situationen ved en eventuel konkurs

klar og ved hvordan man vil kommunikere med de berørte borgere og hvordan man løser opgaverne

industri og andre relevante organisationer mødtes den seksogtyvende oktober for at udarbejde yderligere redskaber til at forebygge fremtidige konkurser

for alle landets kommuner så jeg er ikke i tvivl om at kommunerne vil være bedre klædt på i fremtiden

fordi det simpelt hen er en forudsætning for det frie valg og derfor støtter liberal alliance ikke

lavet som viser at en stigning i den private markedsandel altså her

medfører en stigning i de kommunale timepriser

for kommunerne når man overlader det til private

kan jeg ikke nå at ridse op her men bede ordføreren læse undersøgelsen hvis det nu er rigtigt

at overlade opgaven til

nødt til at levere den bedste vare til den bedste pris for ellers får man ikke opgaven og så går man konkurs så man er simpelt hen afhængig af at den vare man leverer er den bedste og at modtagerne gerne vil have den at de vælger den vare

må man lukke sin virksomhed og dreje nøglen om med et stort tab til følge

der viser at det generelt bliver billigere tværtimod har kora præsenteret

at de absolut er meget glade og tilfredse der er mange færre sygedage i private virksomheder end der er i det offentlige

det hænger måske sammen med at arbejdsmiljøet ofte

talerstolen men som jeg læser det her beslutningsforslag er

ikke nødvendigvis imod det frie valg for det er en midlertidig periode hvor man ønsker at indstille

de her udfordringer har været i forbindelse med udliciteringen i ældreplejen vi deler sådan set i alternativet enhedslistens kritik af at den nuværende udliciteringsmodel faktisk ikke fungerer efter hensigten det er meget tydeligt med de konkurser vi har set og det går jo ud over borgerne

så det virker lidt som om den nuværende

model ikke rigtig fungerer som jeg sagde og

men vi har jo hørt om mange konkurser som kommer af at kommunerne ofte ofte vælger den billige løsning når de er ude i de her udliciteringsrunder og det kan man måske godt forstå fra kommunernes side men tit er det bare ikke holdbart på sigt og det resulterer så i nogle ret uheldige konkurser som kommer til at gå ud over både de ældre kommunerne og de private så vi skal jo tænke os om

tænke os at gøre i alternativet hvis vi skal tænke os om og når vi skal tænke

vil gerne inddrage den sociale bundlinje altså

og værdighed i forhold til det som

private aktører tilbyder og vi vil også gerne

er nogle bæredygtige tilbud der kommer fra de private aktører så hvis vi kunne holde dem op

synes jeg at det kunne være rigtig fint

om at tænke os om vi skal inddrage de relevante parter vi kunne inddrage de private aktører i forhold til at hjælpe os med at finde ud af hvad det

kunne lave en udliciteringsmodel som fungerer for alle

det er rigtig svært at være en privat aktør som skal komme med tilbud fordi der tit er så mange snævre krav i forhold til udliciteringen og der er så mange rammer som gør det for svært for dem at komme med

oprettede et organ som kunne rådgive kommunerne i hvordan de laver gode udbudsrunder

interessant at der er en vilje fra de private

i forhold til at kigge på hvordan vi kan forbedre

det kunne være interessant at se på at vi ikke kun deler

hvordan det offentlige private i fællesskab og også gerne sammen med civilsamfundet

mere rundt om det at give en værdig

den sociale og den grønne bundlinje det kunne vi rigtig godt tænke os

midlertidigt stop er interessant

at et midlertidigt stop

gøre den store skade i forhold til at der er nogle der lige skal holde sig lidt tilbage

eksisterende udbud altså ikke eksisterende aftaler men udbud eksempel er sat

ved at blive sat i gang og så videre så der er en masse små detaljer som jeg savner svar på men det kunne vi

altså positive over for det her beslutningsforslag og vi ser

budskabet rigtigt her tages der ikke stilling til om fritvalgsordningen som den er nu er den rigtige eller om vi skal have en anden der er taget stilling til at

med en masse konkurser der har været til ulempe for en masse mennesker og for nogle kommuner

frit valg og

enhedslisten har fat i et vigtigt mål med forslaget nemlig at gøre noget ved de problemer der har været med konkurser men jeg tænker også

enhedslisten bruger det forkerte middel her da vi i

sr regeringen for nogle år siden ophævede kommunernes pligt til at skulle sende serviceopgaver i udbud sagde daværende økonomi og indenrigsminister margrethe vestager

gerne citere det er vigtigt at kommunerne bruger de muligheder der er for at præstere den bedst mulige service over for borgerne herunder jo også at udvikle den og finde på nye måder at gøre tingene på inddrage borgerne på stadig flere områder og udnytte den moderne teknologi på den mest fremsynede måde hele tiden til gavn for at skatteyderne betaler så lidt som muligt og borgerne får den bedst mulige opgaveløsning vi ønsker

et ligeværdigt samarbejde og et ja til at man fortsat bruger konkurrenceudsættelse privatisering og udlicitering de redskaber som er vigtige for at få testet om ens opgaveløsning er i orden lige så vel som det kan vise sig at nogle opgaver skal blive i offentligt regi altså sådan at man forholder sig pragmatisk og ordentligt og frem for alt strategisk

der er imellem at det nogle gange giver god mening at lade private gøre det og at det nogle gange giver god mening at det er kommunen selv der løser opgaven og derfor tror jeg også mere på at vi skal følge de anbefalinger

skal stille krav til leverandørernes økonomi ligesom

med i et sæt fælles pejlemærker for et godt samarbejde mellem kommuner og private leverandører

jo rejser spørgsmålet om hvor man løser opgaven bedst

ordføreren for enhedslisten at det

mere alvorligt eller mere rigtigt af at

er jo lige så alvorlige og lige så rigtige og det ville jeg ønske

som sikrede at vi ikke kom i alle de her skrækkelige situationer med konkurser

er det en god idé punkt 2 mener ordføreren at de anbefalinger man nu er nået frem til gennem at nogle store aktører på markedet har sat sig ned og snakket om tingene er en sikkerhed for at vi ikke kommer i de kedelige situationer som

hvad konsekvenserne er af den lovgivning som eksisterer i dag

som der har været mange af og som går ud over landets ældre og

at vi ikke skal blande os

at lade være med at blande sig på jo netop være

fordele ved at det er kommunen så der synes jeg at vi har balancen derfor ønsker jeg ikke som enhedslisten foreslår her at man skal gå ind og lave et midlertidigt stop for at kunne bruge de private leverandører

folketinget skal blande sig i det jeg synes det er rigtigt som

kommunerne har taget initiativ til at man sørger for at få løst de problemer der

lave udbud når kommunerne mente at de selv kunne løse opgaven bedst det er

nogle andre gange giver mening at gøre

svært at få det til at være med virkning fra den første februar to tusind og seksten men lad os

at den her privatiseringstvang over

den gale vej at gå når det er sagt vil jeg så sige

skal gå den modsatte vej og sige

tvinge kommunerne til ikke at udlicitere jeg mener

også handler om det kommunale selvstyre og at folketinget sådan set skal have en armslængde og en accept og respekt

kommunale selvstyre og så må det i sidste ende være kommunerne der konkret vurderer om man vælger at udlicitere alt afhængigt af som regel hvordan det politiske flertal ser ud i den enkelte kommune

drejer det sig jo også om to andre ting det drejer sig om en bekymring for den tvangsudlicitering

set enig i og så rejser det også

om de rigtig mange problemer vi har set i rigtig mange private firmaer ude i hjemmeplejen

en bekymring jeg til fulde deler og derfor tror jeg

vi kan samles om et forslag

at der er problemer med den private hjemmepleje ikke mindst

sige hov nu kan vi ikke mere nu overlader vi det i øvrigt trygt til kommunen

de ældre borgere som ellers havde regnet med service fra

så der er nogle plattenslagere og svindlere

det skaber utryghed hos de ældre som desværre alt alt for ofte oplever at de ikke kan få den service som de rent faktisk havde en forventning om

simpelt hen fordi firmaet vælger at dreje nøglen om

helt grundlæggende at beslutningen om

man vil privatisere den ene eller den anden del og hvor meget man vil udlicitere

kommune at tage stilling

om private leverandører skal inddrages i ældreplejen det skulle gerne fremgå tydeligt af bemærkningerne det hvert fald et synspunkt vi har haft i meget meget lang tid og

være bagefter men vi er nødt til at få ryddet op i det og

vi skal prøve at arbejde videre med en beretning i udvalget og så se om vi eventuelt kunne være i stand til at samle lidt flere end tre partier så

præsenteret et fælles synspunkt så skal det forstås på den måde at ordføreren er parat til at vi prøver at arbejde med en fælles beretning

så det synes jeg er et helt grundlæggende problem som vi er nødt til at finde løsninger på det er jeg meget enig i jeg er også helt enig i det der står står i forslaget om at det skal overlades til den enkelte kommune at afgøre

tvinge kommunerne til at gennemføre et midlertidigt stop

anden model og få afdækket det problem som jeg er enig i

krav til de private firmaer som byder ind det kan være krav i forhold til egenkapital det kan være krav

kan løfte den opgave man rent faktisk byder ind

faktisk kan levere den ydelse som de byder ind på så jeg tror

lidt uenige om hvordan det skal formuleres lige

fremgår at enhedslisten ikke mener at det skal være en forpligtelse for

vi anerkender at der har været problemer med konkurser og

for borgeren jeg har talt med mange forskellige parter i den her sag og det jeg hører fra flere steder

fejl man har begået man kan ærgre sig over

man fik den indsigt men i forhold til hvilke krav og hvilke kriterier

som alene er baseret på prisen så jeg synes det er alle tiders at man har haft et grundigt evalueringsarbejde og har gjort sig de erfaringer men

for det konservative folkeparti

når standpunkterne bliver udtalt helt klart

når nu er så vigtigt at vi herindefra pålægger kommunerne det her privatisering som jeg kalder det

en god idé at vi også skriver klart og tydeligt i loven hvilke ting kommunen skal tage hensyn til når den sender ting i udbud

sådan at kommunen skal stille krav om økonomisk soliditet hos det firma

at få lov til at levere de her ydelser derfor tror jeg også det kan være svært at lave fuldstændig ensrettede regler

private leverandører der har lyst til at byde ind i frederikshavn og

retningslinjer nogle anbefalinger

tale om at lave noget her fra folketingets side

det her igennem steder hvor det slet ikke ikke giver mening jeg er ikke fuldstændig sikker på det jeg siger nu

ikke har været nogen private leverandører der har

et marked for det der var for få ældre til at det kunne hænge sammen

så vi har ikke decideret fået skældud for at

de andre ordførere sådan set ikke har forsøgt på det men på noget andet

som vi har i lovgivningen i

baggrunden er selvfølgelig de mange konkurser der har fundet sted inden for de sidste

fire år deromkring som jo har medført at op imod otte tusind borgere er blevet berørt pludselig har de skullet påtvinges et skift af leverandør med al den

det er også gået ud over mindst syv hundrede ansatte det hvert fald det som foa har talt op

de har mistet deres job hos den private leverandør men kommunen tør ikke overtage dem på grund af nogle finurligheder i lovgivningen om virksomhedsoverdragelse det er jo et selvstændigt problem

skal have gjort noget ved og så har det ikke mindst

en række kommuner der i huj og hast har skullet stable en erstatning på benene for den private leverandør der nu har drejet nøglen om med dertil hørende ekstraomkostninger jeg erkender at der ikke er noget fuldt overblik over hvor store de omkostninger har været det svarer ministeren at

jeg tror at det har været en ret dyr affære hvis man får talt talt det hele sammen man kan jo bruge kolding kommune som eksempel hvor kommunen selv sagde at når man regnede det hele med plus

var der altså en meromkostning for kolding kommune på fjorten

kroner i kraft af konkurserne

fordi der jo ikke er styr på tingene endnu

også af de redegørelser vi har fået fra ministeren

for eksempel bladet kommunen har gennemført hvor de har

fundet det svar at seks og firs procent af kommunerne

bruger private udbydere af hjemmehjælp

ni og halvtreds procent af de kommuner

men stadig væk er det altså sådan

fire og halvtreds procent af de kommuner der bruger private udbydere der har en beredskabsplan for hvordan man håndterer det ligesom det jo også er kommet frem som det også er sagt fra talerstolen at der er meget store forskelle på hvilke krav man stiller til de private leverandører i udbudsprocessen

reelt kan minimere faren for konkurser det er jo baggrunden for at vi

om et midlertidigt stop

får styr på tingene som ordførerne fra sf og

tages der ikke i selve beslutningsforslaget altså det man skal stemme om

ophører der ved vi udmærket godt

har en klar uenighed her i folketinget enhedslistens

spørgsmålet om hvad der skal afløse et midlertidigt stop og også afløse den gældende lovgivning ja det er jo respekt for det kommunale selvstyre

privatisere ældreplejen det må være op til den enkelte kommunalbestyrelse

stilling til om det nu er en god idé i

hvis man endelig skal tale om forskelligheder kommunerne imellem

sikre at kommunerne havde mulighed for at tage højde for de forskelligheder på når vi kigger på de anbefalinger som der ligesom bliver arbejdet med i forskellige fora ja så vil jeg vove den påstand

for det første er de jo meget generelle for det andet er de jo

en ganske bestemt måde at afgive tilbud på ligesom der indtil nu heller ikke har været en vilje i folketinget til at forholde sig konkret til den problemstilling så vi synes slet ikke vi er i mål med hele denne

problematik derfor

det adskiller sig egentlig ikke fra den situation virksomheden i øvrigt er i ingen virksomheder kan jo vide om de har en kontrakt der går længere

den dato som der står i kontrakten så der vil ikke være tale om at man skal ud at betale erstatning til nogle virksomheder

kommunerne ved jo hvornår de forskellige kontrakter udløber og så har kommunen mulighed for at tage højde for den situation i god tid

kan blive udsat for en meddelelse om at nu har hjemmehjælpsleverandøren drejet nøglen om

en opfattelse af at der blandt de partier der

en større hensyntagen til de private virksomheder og deres muligheder for at tjene nogle penge

der er til borgernes velfærd og til kommunernes mulighed for at udøve ældreplejen på den mest forsvarlige måde så der hele tiden er

så enhedslistens standpunkt når vi skal diskutere

skal træde i stedet for den gældende lovgivning er at vi skal ophæve privatiseringstvangen til gengæld mener vi også

er sådan at kommunerne vælger at privatisere

i lyset af de

nogle bestemte ting de skal sikre i de kontrakter

situationer som vi har set her men altså tak for debatten jeg håber da også

men jeg tror alle er klar over og det tror jeg også alle er indstillet på at der ikke

sat punktum for den

jeg ser frem til at vi arbejder videre med hele det her spørgsmål i første omgang ser jeg især frem til at vi måske sammen med sf og alternativet kan nå frem til et bud på en beretning eller i hvert

skal man i det hele taget stoppe ikke bare midlertidigt men

har pligt til også at medfinansiere private plejetilbud hvis borgerne ønsker det der vil jeg gerne spørge er det et princip som enhedslisten har

til at vælge en privat eller fri skole med offentlig medfinansiering hvis de ønsker det

i vores kommune vil vi ikke have fri

er pokker til forskel hvis man må bruge sådan

er enige i at man skal bruge den pæne betegnelse frit valg om det der foregår

bestemmer borgeren selv hvem der kommer i borgerens hjem nej det gør borgeren ikke det er jo den private leverandør som borgeren i givet fald har valgt der bestemmer hvem der kommer i borgerens hjem så det

af hjemmehjælp som bedst er udtrykt nu løber min

borgeren får i forhold til hvordan hjemmehjælpen skal leveres

i forhold til hjemmehjælp jeg tror at der skal rettes op på mange ting først og fremmest fordi kommunerne er blevet udsat for nogle voldsomme nedskæringskrav

og det er jo i kraft af de sparekrav som et flertal i folketinget har pålagt kommunerne gennem mange år så det er da klart hvis borgerne oplever at der er nogle fejl og mangler i den offentlige hjemmepleje det er det der skal rettes op på og det gør man altså ikke ved at flytte offentlige ressourcer ud til private virksomheder tværtimod

stofmisbrug og flere skal ud af deres afhængighed

begrænset skaderne af det misbrug der trods alt finder sted det var derfor at vi som en del af den daværende s sf r regering sammen med enhedslisten og liberal alliance i to tusind og tolv fik skabt et lovgrundlag for oprettelse og drift af det såkaldte stofindtagelsesrum

i folkemunde kaldet fixerum det gjorde vi for at give en stor gruppe mennesker hjælp til at overleve deres stofmisbrug uden at få smitsomme sygdomme som for eksempel hepatitis eller hiv og hjælp til at undgå amputation og for at hjælpe dem til måske en dag at kunne overskue at søge behandling hvad enten det er heroinbehandling metadonbehandling eller stoffri behandling siden da har både københavns kommune aarhus kommune og odense kommune benyttet sig af muligheden og oprettet fixerum evalueringen fra maj sidste år viste at rummene bliver brugt og gør nytte i to tusind og fjorten var der således tre tusind fem hundrede og fire og tres aktive brugere af fixerummene og fra fixerummene blev oprettet til udgangen af to tusind og fjorten dannede de rammen om trehundrede

stofindtagelser stofindtagelser som ellers meget vel ville være sket under ekstremt uhygiejniske omstændigheder i trappeskakter eller bag containere med fare for både liv lemmer og helbred

været sundhedspersonale til stede for at hjælpe hvis noget var gået galt

også interessant at der fra fixerummenes oprettelse til udgangen og fjorten var tre hundrede og en tilfælde af akut behandling som følge af en overdosis eller svær forgiftning hvor brugerne ikke kunne trække vejret ingen af disse brugere døde men var det sket andre steder end i fixerummene havde akut behandling ikke på samme måde været en mulighed derfor konkluderes det også i evalueringen at fixerummene er til fordel for både brugerne og det omgivende samfund de få problemer i forbindelse med fixerummene som evalueringen vidner om er hovedsagelig af praktisk karakter et af dem er fra københavn

vist sig et problem med en lille særlig belastet gruppe stiknarkomaner som ikke er i stand til at tage deres stoffer uden hjælp fra en anden person for eksempel fordi de ikke kan finde en brugbar vene eller fordi de ryster for meget på hånden på på grund af abstinenser i københavns kommune har man grebet

har man valgt at se igennem fingre med det formelle lovbrud og i stedet nøjes med at indskærpe de gældende regler om at brugeren selv skal foretage stofindtagelsen for ellers ville den assisterede stofindtagelse jo også bare foregå under mere farlige og uhygiejniske former end i fixerummet hvilket jo er i modstrid med hele ånden bag oprettelsen af fixerummene derfor skal det lovforslag som vi behandler i dag gøre det muligt for en bruger af et fixerum

hjælpe til med stofindtagelsen denne person skal dog være fyldt atten år og må ikke være ansat i fixerummet socialdemokraterne finder at denne ændring er helt i tråd med fixerummenes formål

der var rundtomkring i de forskellige storbyer dengang besluttede vi at at vi var imod fixerum

fordelen eller det indlysende i

misbrugere først tilegnede sig nogle penge på en kriminel måde derefter købte noget narko af en kriminel og

dem i et misbrug så de gange sagerne har været oppe her i salen har vi stemt nej

ordfører tog rundt og besøgte nogle af de misbrugere der var på døgnbehandlingssteder

misbrugscentre hvor man tog den her udfordring alvorligt

at vi faktisk mener at fixerum og nu det her at vi skal give lov til at

kan få en kammerat med ind i fixelancen eller i fixerummet for at hjælpe sig med at stikke sig selv i armen er

jeg var på vesterbro for et par uger siden og talte med to som

kan give de pågældende desværre er det så bare ikke alle forundt

man bor et sted i landet hvor man ikke kan få det så

i stedet for at fastholde dem i misbrug

satspuljen og vi mener at hvis vi skal gøre noget for

det sociale vi bliver altså nødt til at sikre at nogle af dem som er hjemløse har et sted at komme hen og at man fastholder deres forbindelse til deres familier en af dem jeg talte med på vesterbro havde tre børn og var hjemløs

og eftersom hun fik penge af kommunen

netop den her gruppe jeg synes at vi burde se på hvordan vi kan hjælpe dem til at komme ud af misbruget frem for

udfordringer hvis det er de ryster meget og ikke selv kan stikke sig

op til kommunen at bestemme om man skal have lov

hvis man får en overdosis af sin kammerat hvem er det der har ansvaret

og i det hele taget de mennesker som lever på den yderste kant af det etablerede samfund siden to tusind og tolv har særlig belastede stofmisbrugere i danmark kunnet benytte sig af stofindtagelsesrum og i maj to tusind og femten så den første evaluering dagens lys og der er bestemt positive aspekter som er værd at fremhæve for eksempel

har der været flere tilfælde hvor stofmisbrugere har fået en overdosis og i den forbindelse er personalet trådt til med hjælp og ingen er døde af en overdosis i stofindtagelsesrummene

imidlertid vist sig en problemstilling særlig i københavnsområdet for en lille gruppe meget hårdt belastede stofmisbrugere og det udfordrer både brugere og personale

en lille gruppe hårdt belastede injektionsbrugere som blandt andet på grund af alvorlige abstinenser ikke selv kan injicere stoffet enten fordi de ikke kan se eller kan nå en brugbar vene eller fordi de er så abstinente at det ikke er muligt for dem at injicere stoffet ved egen hjælp lovforslaget her skal tilgodese den lille og særlig hårdt belastede

det lovligt at andre kan hjælpe med at injicere stoffet det betyder helt konkret at en stofmisbruger kan lade en ven eller en veninde som

kommunalbestyrelse som skal give tilladelse til assisteret stofindtagelse og det skal registreres hver gang der er tale om assisteret stofindtagelse der er blandt andet en række etiske problemstillinger knyttet til assisteret stofindtagelse ligesom der er en vis fare forbundet

at vi fra venstres side i særlig høj grad lægger vægt på at assisteret stofindtagelse skal ske under skærpet overvågning af kvalificeret personale og at brugeren er indforstået med at assisteret stofindtagelse sker på brugerens eget ansvar det skal dermed klart tilkendegives at man er indforstået med det vilkår ligesom en sådan tilkendegivelse skal registreres sidst men ikke mindst

lægger vi også vægt på ud fra et fagetisk perspektiv at det ikke er personalet i stofindtagelsesrummene som hjælper men en udefrakommende person

skal vi fortsat huske at have blik for hvordan vi bedst muligt enten kan hjælpe misbrugere ud af deres misbrug eller skabe de bedst mulige livsbetingelser for den gruppe af misbrugere som er særlig hårdt belastet for os i venstre er alle borgere ligeværdige og har krav på omsorg og respekt og vi ønsker at nedbringe dødeligheden blandt personer med stofmisbrug hurtig behandling og behandlingsgaranti samt frit valg mellem godkendte offentlige og private behandlingstilbud er nogle af de initiativer som er iværksat de seneste år for at hjælpe og motivere stofmisbrugere ud af deres misbrug vi ved at alt for mange stofmisbrugere lever livet farligt med risiko for urene stoffer overdosis kriminalitet hjemløshed eller prostitution som faste følgesvende og vi har en forpligtigelse til at forsøge at hjælpe disse mennesker tilbage til livet en af brugerne af lægeordineret heroin

i evalueringen af netop den ordning

at sidemisbrug og kriminalitet er faldet for brugerne af ordningen altså

fra venstres side kan vi fuldt og helt bakke op om det lovforslag som er

det i hvert fald at vi nu har et meget bredt flertal i folketinget som bakker op om de stofindtagelsesrum vi har

sit stof under hygiejniske sikre og trygge forhold

oprette stofindtagelsesrum i to tusind og

også det vigtigste at det ville kunne nedbringe antallet af stofmisbrugere som mistede livet alt for tidligt og dem er der desværre mange

andet at det ville kunne forbedre stofmisbrugeres sundhed

en anden effekt af stofmisbrug for eksempel hvis man indtager sit stof under uhygiejniske forhold kan jo være at man får smitsomme sygdomme eller andre former for skader og for det tredje at det ville føre til

mere sikkert lokalmiljø i de områder hvor der er mange stofmisbrugere uden for eksempel fritliggende

end tre hundrede tilfælde ifølge den evalueringsrapport vi har modtaget har man i hvert fald dokumenteret at der har været en forgiftning eller en overdosis som potentielt kunne have ført til at

i et stofindtagelsesrum hvor der var sundhedsfagligt personale der kunne træde til så kunne man forhindre det dødsfald i evalueringen som venstres ordfører også henviste til lige før skriver sundhedsministeriet også

lidt mere embedsmandssprog kan man sige

effektiv foranstaltning som medfører klare fordele for målgruppen såvel som for det omgivende samfund så det er jo grundlæggende en rigtig god historie

færre der får skader af stofmisbrug

selv om vi måske ser forskelligt på løsningen

den problemstilling der er omkring kriminaliseringen af det her område det at man skal ud at erhverve sig sit stof igennem kriminalitet

et vigtigt bidrag til at komme tættere på de mål vi har

et meget mere effektivt bidrag end moralske holdninger om at stofmisbrug ikke burde findes eller løftede pegefingre eller hvad man nu ellers kunne finde på at ty til

har det sådan set om det enkle forhold at vi

mindre gruppe stofmisbrugere

i stand til selv at indtage deres stof og de kan ikke lovligt få hjælp til det

de misbrugere som har været misbrugere i rigtig rigtig mange år

stofindtagelsesrum hvor der er hygiejniske forhold og hvor er sundhedspersonale til

og tilbage i kælderskakten eller

væsentligt at den der

alvorligt efterfølgende i

man indtager her til sidst

venstres ordfører også bekræftede lige før

i hvert fald klart for mig at man ikke bare var skeptisk men

stofafhængige injektionsbrugere og denne gruppe hører til samfundets svageste borgere og de har brug for hjælp

i enige om at tildele midler til stofindtagelsesrummene således at disse

fortsætte stofindtagelsesrummene har stor værdi

det omkringliggende samfund for brugerne betyder det mindre dødelighed og færre sygdomme blandt andet fordi der i disse rum kan udleveres rene kanyler og man derved undgår brug af inficerede kanyler det betyder færre indlæggelser mere tryghed og endda lidt positive sociale oplevelser når de møder et smilende personale som taler med dem

for eksempel mindre risiko for brugte og inficerede kanyler i

fordi de har så mange abstinenser og ryster så meget at de

finde eller ramme en brugbar vene

få hjælp men da disse mennesker under alle omstændigheder vil forsøge at sprøjte sig i armen

en anden person kan hjælpe i stedet for at misbrugeren bliver afvist til gader eller trappeopgange

sundhedspersoner må assistere

ærgerligt at sundhedspersoner ansat i stofindtagelsesrummene

at assistere med selve indsprøjtningen når dette måtte være påkrævet

det kunne være med til at mindske risikoen for dødsfald og sygdom yderligere hvis man beslutter at

det naturligvis afstemmes med personalets ønsker

en juridisk præcisering af hvor ansvaret

støtter vi også det her lovforslag vi synes det er rigtig fint at man fra regeringens side har valgt at

detalje der bliver justeret på her så er det en detalje som faktisk gør en stor forskel for den gruppe

og sige at de også støtter lovforslaget jeg vil ikke gå så meget mere ind på den del men jeg har lyst til at kommentere det som dansk folkepartis ordfører nævnte heroppe

er stofindtagelsesrummene jo udtryk for det man kan kalde et harm reduction perspektiv på at vi har et samfund hvor blandt andet

så kunne man ønske sig at det ikke var det

mange der ville ønske sig men derfra og så til at sige at vi ikke skal imødekomme og tilgodese og tilrettelægge så gode rammer som muligt for dem der er fanget

faktisk findes jeg tror man kan anlægge et harm reduction perspektiv på mange områder i vores samfund stofmisbrug er et område sexarbejde er måske et andet område

afkræve dem at de skal ud af deres situation for så taber vi rigtig mange på gulvet det er rigtig svært at tvinge mennesker der er stofmisbrugere

godt tænke mig at vi tænker det her harm reduction perspektiv

som samfund

det betyder at vi ikke også gerne vil hjælpe dem ud af det misbrug de eventuelt har

opfordring til at vi kunne anlægge sådan perspektiv på andre områder af vores sundheds og socialpolitik

har det vist sig at der er en lille gruppe af særlig udsatte misbrugere som har det så skidt at de ikke fysisk er i stand til selv at sprøjte sig

meget på grund af abstinenser

hvis man ligesom overlader det til folk

modstrid med formålet med stofindtagelsesrummene at afvise dem som har brug for

med den her lov kan vi gøre det lovligt så

ikke længere er i klemme og det synes vi i radikale venstre er godt

har der været en overvejelse i om man

burde gå længere end det som ministeren lægger op til

i fixerummene ikke må assistere for jeg tænker at det

og jeg citerer det ville således være fagligt etisk problematisk hvis personale i et tilbud som drives af en kommune eller efter driftsoverenskomst med en kommune måtte foretage injektion af et euforiserende stof hvis nærmere indhold og virkning er ukendt

er et væsentligt argument og derfor er jeg også med på den afgrænsning som bliver gjort her men jeg synes vi skal følge det

københavns kommune eller andre måtte være en efterspørgsel i

at også personalet har brug for hjemmel til at måtte gøre det så er jeg indstillet på at overveje det en ekstra gang

det i omfang nødvendigvis er mange mennesker der er tale om

vi kunne brede den tankegang mere ud i vores arbejde her i folketinget der er meget vi gør for alle per automatik ydelser vi giver til alle per automatik frem for at målrette det

jeg at konservativ side

sådan i daglig tale

sted er et knæfald for et problem om det er en måde at danse rundt om den varme grød

det der og vist egentlig også fået gennemført at du temmelig hurtigt har krav på et behandlingstilbud når du kommer og siger

de borgere som bor i samfund der tidligere har været præget af netop de

det her lovforslag fordi det er en udstrakt hånd til nogle af de grupper som har det allersværest og som selv er for påvirkede til

stå for deres egen indsprøjtning

meget glade for den indskærpelse der er lavet i forhold til sundhedspersonalet

etiske og moralske problemstillinger i at de vil skulle stå til ansvar

holdninger til vi er ved at kigge lidt på den evaluering og ved at høre lidt på de erfaringer der er rundtomkring

men vi anerkender i hvert fald at den evaluering der er kommet

jeg ikke kan give et helt klart ja eller nej men jeg kan sige at vi er i en proces hvor vi er ved at blive klar på

folketinget velsagtens alle partier på nær dansk folkeparti som bakker op om lovforslaget og det vil jeg meget gerne kvittere for jeg lyttede mig til at ordføreren for dansk folkeparti varslede at man ville stille en række skriftlige spørgsmål som jeg naturligvis meget gerne besvarer i den videre udvalgsbehandling og så lyttede jeg mig til

var et enkelt spørgsmål mundtligt

i ordførertalen som vedrørte

kunne fastsætte mere specifikke

det er der må assistere der blev spurgt til

at vi her i folketinget rent faktisk fralægger os

det handler jo om at give ansvaret til dem der er tættest på de borgere vi her

taler om og dermed også har lokalkendskabet til blandt andet misbrugsmønstre med videre

det er også baggrunden for at det i dag

er op til den enkelte kommune at beslutte hvorvidt der overhovedet skal være et stofindtagelsesrum i den enkelte kommune jeg heller ikke hørt dansk folkeparti på noget tidspunkt foreslå at vi skulle pålægge samtlige af landets otte og halvfems kommuner at etablere

også skal tage stilling til om de mener der skal være adgang til assisteret stofindtagelse i

detaljer om for eksempel åbningstider

faciliteter personale og ordensregler

også er op til den enkelte kommune generelt for ordningen kan man jo sige at

der er nogle relativt vide rammer for hvordan den enkelte kommune kan kan tilrettelægge indsatsen det synes jeg er et rigtig godt og fornuftigt udgangspunkt i forhold til

udvalgsbehandling af lovforslaget og stiller mig naturligvis

til rådighed for besvarelse af spørgsmål

energi forsynings og klimaministeren

at etablere et uvildigt råd af eksperter og anvende nye prækvalifikationskriterier der sikrer deltagelse af folkeprojekter indledningsvis vil jeg sige at jeg er glad for alternativet og liberal alliances interesse for området sikringen af øget konkurrence

udbud af havvindmøller er et emne som

og derfor hilser jeg også forslaget

selve ordlyden i forslaget hvem ønsker ikke at sikre en så stærk konkurrence som muligt i de danske udbud

regeringen er bestemt af den overbevisning at jo flere bydere jo bedre vi skal dog ikke gå på kompromis med udbudskriterierne

selskaber som ikke er solide nok regeringen er åben over for at se på eventuelle fremtidige finansieringsmuligheder der er dog grund til at være skeptisk og bekymret og bekymret for konsekvenserne for konkurrencen

beskrevet i bemærkningerne til forslaget gennemføres det foreslås for det første at supplere energistyrelsen

uvildigt råd af økonomer energiplanlæggere og jurister fra universiteter som skal bistå med at sikre mest mulig værdi og den skarpest mulige konkurrence i udbuddene jeg ser ikke umiddelbart behov for at etablere et sådant råd for kendsgerningen er jo at udbuddet af horns rev tre førte til et historisk prisfald

meget lav pris på syv og halvfjerds øre at tilbudsgiverne efterfølgende har rost både udbudsrammer og indsatsen fra energistyrelsens side at der til det igangværende udbud af kriegers flak er prækvalificeret ikke mindre end syv selskaber en rekord i dansk vindhistorie at tre selskaber er

hvor der opereres med et relativt lavt prisloft alle disse resultater er ikke fremkommet tilfældigt

kulmination af flere års arbejde et arbejde som afspejler anbefalingerne i energiaftalen fra to tusind og tolv som forpligtede energistyrelsen til en grundig forberedelse og markedsføring af udbuddene gennem dialog med markedet og rådgivning fra førende konsulenter

der kunne have interesse i og mulighed for at opføre projektet har været givende jeg er selv overbevist om at input fra de aktører der sidder tæt på markedet er vigtigere for et godt resultat end at have et panel af universitetsprofessorer inde over jeg håber at vi alle kan blive enige om at de synlige og markante resultater bekræfter

dels at forberedelserne til udbuddene har været en succes dels at den danske udbudsmodel virker og dels at vi som konsekvens har fået både skarpe priser og skarp konkurrence forslaget går for det andet i detaljer med særlige ønsker til prækvalifikationskriterierne i udbuddene

en bestemt omsætning med et krav om deponering af et stort kontant milliardbeløb når et selskab skal prækvalificeres til at deltage i udbud hensigten er at give mulighed for at selskaber uden omsætning kan deltage hvis de kan vise at de har en tilpas stor likviditet til gengæld skal investorerne ikke hæfte solidarisk for forpligtelserne i koncessionen det foreslås ligeledes at energistyrelsen skal forpligtes til at sikre

tilbage med risici som vi ikke får dækket andre steder end hos de danske skatteydere solidarisk hæftelse er en gængs model i koncessionsaftaler hvor staten ikke ejer driver eller påtager sig nogen risiko for anlægget i dets levetid det er en metode til at sikre at det selskab som staten overgiver koncessionen er sikker på at finansieringen holder også hvis det ikke går

forventet her er det så at konsortiet selv skal påtage sig risikoen og ikke overlade det til skatteyderne i sidste ende generelt er det min vurdering at prækvalifikation gennem nøgletal som høj omsætning og solidaritet i kombination med solidarisk hæftelse for alle investorer er en effektiv og velafprøvet metode til at sikre at kun selskaber der rent faktisk kan bygge og drive havvindmølleparker på størrelse med kraftværker får adgang til at deltage når det så er sagt vil jeg ikke afvise at

i fremtidige udbud vil skulle udvikle udbudsmodellen der kommer hele tiden nye finansieringskilder og nye aktører til og det kan være attraktivt at tilpasse kriterierne for at tiltrække de nye aktører så længe vi kan sikre den rigtige

vi skal lægge os fast på dem her i salen da vi alle ved

hvis eller når der engang i fremtiden skal gennemføres nye udbud jeg tror at vi kan blive enige om at det altid er en dårlig idé at lægge sig fast på udbudskriterier flere år før der rent faktisk gennemføres nye udbud som en rød tråd gennem forslaget går for det tredje ønsket om at involvere danskerne

mere direkte i investeringerne i nye havvindmølleparker forslagsstillerne peger helt konkret på at den eksisterende involvering af lokalbefolkningen i udbuddet af de såkaldte kystnære parker er utilstrækkelig jeg kunne ikke være mere uenig køberetten i de kystnære udbud som giver en forpligtelse til at udbyde minimum tyve procent af ejerandelene til salg hos lokale borgere giver en god og beskyttet adgang til at skyde penge ind i projekterne uden at påtage sig unødig risiko

gjort det endnu mere simpelt at være investor

efter det næste energipolitiske forlig men det kunne være at

de kystnære møller og kriegers flak

reducere usikkerhedsmomenterne sådan at dem der skal byde

kunne få minimeret

i finansverdenen at det ikke er et krav man normalt ville stille fordi en høj omsætning i sig selv ikke er en sikkerhed for noget man kan jo have skuffeselskaber der handler med hinanden uden at der egentlig er

omsætning men at også folkeejede konstellationer

kan byde ind som ejere

ministeren er det ikke rigtigt at omsætningskravet i sig selv

endnu bedre end i dag hvor vi udbyder tyve procent af ejerandelene til lokale borgere samtidig

den nuværende udbudsmodel

med til at kigge på det her med den folkelige forankring det er sådan set en intention vi deler samtidig lytter vi

sikkerhed for

får den lavest mulige pris samtidig med at vindmølleparkerne bliver realiseret

for eksempel ender hos skatteborgerne

vores tilgang er at gå til udvalgsarbejdet med en mission om at få

og få debatteret mulighederne for mere folkeligt ejerskab

også anledning til at vi snart kommer i gang med den politiske debat om planerne for den grønne omstilling efter

også at ministeren talte noget om muligheden af at kunne tilpasse udbudsmodellen så det

gået med de udbud men vi synes sådan set

i konsekvenserne af så derfor skal

lige præcis har fundet det rigtige snit med forslaget her

kvittere for at man tager fat på en problemstilling som bestemt er relevant og som vi i dansk folkeparti også gerne ser at vi finder den helt optimale løsning på

har vi jo tidligere haft nogle udbud af havvindmølleparker i danmark

hvor vi landede på en pris på en kroner og fem øre per kilowatt time

også hele tiden og bliver forhåbentlig da også billigere så

men dermed ikke sagt at man ikke kan gøre tingene bedre og det ser jeg da

beslutningsforslaget her som som et forsøg på

vil sige at vi fra dansk folkepartis side

beslutningsforslaget her vi mener også det er et område

for rammen af det energiforlig som

har indgået med med alle andre partier i folketinget end

i den kreds at man i første omgang skal skal lave det

vi ikke støtte beslutningsforslaget selv om vi

i udvalgsarbejdet med med beslutningsforslaget

en ellers meget vigtig debat på det her område først og fremmest vil jeg gerne sige at vi i venstre er enige i selve intentionen bag det

skal arbejde for størst mulig konkurrence og dermed den lavest mulige elpris for forbrugerne vi deler bestemt opfattelsen af at jo flere bydere der er ved et udbud af havvindmøller

ikke laver udbudskriterierne på en sådan måde at selskaber som i bund og grund ikke er solide nok vinder udbuddet i dette beslutningsforslag foreslås det bla

altid skal sikres fem prækvalificerede bydere det mener venstre er en dårlig idé fordi det kan betyde

ender i situationer hvor vi er tvunget til at prækvalificere bydere der i sidste ende ikke er solide nok når det samtidig foreslås at kravet om solidarisk hæftelse for projektskaberne ophæves så kan det resultere i situationer hvor staten står med risici

er andre end skatteyderne til at dække

ikke er rimeligt venstre mener desuden at forslaget om at oprette et særligt råd af eksperter der skal sikre en skarp konkurrence er unødvendigt

at vi netop nu ser en større konkurrence i udbuddene end vi hidtil har gjort

også set at udbuddene har ført til historiske prisfald det er resultaterne af det arbejde som siden energiaftalen i to tusind og tolv er blevet gjort for at sikre en øget konkurrence og venstre mener at der er god grund til at være tilfredse

der er tæt på markedet bedre

bruges bedre end på at oprette sådanne ekspertråd

forhåbentlig kan indgå i to tusind og sytten og som kommer til at gælde fra

og der vil vi da i enhedslisten meget gerne arbejde for

fortsat får nogle udbud både på kystnære møller og på havvindmølleparker vi har brug for hele paletten i den grønne

og bæredygtige omstilling når vi skal frem til hundrede procent vedvarende energi

de kystnære møller og vi skal nok også fortsat have nogle havvindmøller

sikre konkurrence som er intentionen i

det er jo lidt svært hvis man holder et udbud på to hundrede

og man måske har en pris over

kontrakt på levering af en vindmøllepark at skulle lægge ti procent af beløbet når man når man skriver kontrakten under med den leverandør så man står altså med noget hvor man skal skal samle temmelig meget kapital lige fra starten af

noget at sige hvad det er for nogle processer man har omkring de her udbud

det er for nogle tidsplaner der er om man har nogle tidsplaner der ligesom gør det muligt

jamen hvis man kigger på hvad der er af tendenser

flere kommuner som byder sig til

er jo den største aktør lige i øjeblikket men der er ude i landet en række kommuner som har købt vindmøller som en del af deres

har lige meddelt at de nu igen investerer i vindmøller det er så i england vi ser at der er aktører der som gerne vil investere både af miljømæssige

set giver den bedste forrentning af kapitalen vi ser energiselskaber rundt i landet som prioriterer investeringer direkte i vedvarende energi i stedet for at have deres

liggende i aktier og obligationer og vi ser indimellem nogle initiativer hvor der er vindmøllelav der rejser kapital men det er svært

i forbindelse med nissum bredning processen hvor de i løbet af

ud over andre projekter som har været i proces når man laver vindmøllelav som skal rejse meget kapital så vi har altså en udfordring

så rejste man den kapital der var nødvendig og så fik man projektet op at stå det kan ikke lade sig gøre med de her projekter som er oppe i milliardklassen derfor er der en udfordring med at arbejde med

vi kan nå frem til at der er en større folkelig forankring derfor kan det godt virke

noget urimeligt når man opstiller et omsætningskrav til dem der skal prækvalificeres

set det er nok hvis nogle af dem der er med til at blive prækvalificeret har en stor kapital

pensionskasse som har pengene men som måske ikke kan betragtes som nogle der har stor omsætning så synes jeg

set at det er noget som godt kunne gøre at kapitalkravet blev indfriet i et udbud

der er grund til at kigge på om det man har gjort indtil nu ikke kan gøres bedre og jeg lyttede mig også til at ministeren var åben over for at vi kan have

set får gjort det endnu bedre så er det altså vigtigt at man også holder nogle udbud hvor

de her usikkerhedsmomenter i forbindelse med for eksempel den solidariske hæftelse skal man ud og have en billig finansiering til noget

sted står solidarisk hæftelse det er et usikkerhedsmoment medmindre det er meget afgrænset

også være et usikkerhedsmoment omkring

er der skal pille vindmølleparken ned engang ude i fremtiden det burde være muligt at lave en eller anden form for indbetaling til en konto og så sikre det uanset om om de aktører der måtte blive prækvalificeret og opfører parken

at samfundet ikke ender med nogle udgifter ude i fremtiden så enhedslisten er positive over for intentionerne i det

blåstempler den førte energipolitik det er blot fordi vi kan se at der er brug for mere konkurrence eller egentlig i

bare konkurrence på vindmølleområdet det er der blandt andet fordi det er meget vanskeligt at komme i betragtning som udbyder man stiller

hen nogle krav som gør at gode og solide investorer ikke kan komme i betragtning mens nogle få magtfulde virksomheder har for let ved at deles om udbuddene vi kan ikke forstå at man ikke på det her område følger den almindelige finansieringspraksis for eksempel tillægges omsætningen afgørende betydning selv om det dybest set jo ikke siger noget om soliditeten mange mindre aktører bliver herved sorteret fra og vi kan som sagt konstatere at mange af disse udbud reelt bliver forbeholdt de store aktører ligesom det er indiskutabelt at alt for få byder på opgaverne hvilket naturligvis er til skade for forbrugernes økonomi man må huske på at der her er tale om meget store summer

på tilskud til de her projekter og ved anholt som vist allerede tidligere er blevet nævnt i debatten satte vi

langt over hundrede møller op og gav dong en hundrede og fem øre

producere strøm de næste ti til tolv år

er vel at mærke strøm som vi i dag kan købe på markedet for femten til tyve øre

dong som var den eneste der bød på opgaven skyndte sig hurtigt at få solgt en andel videre til en pensionskasse og stoppede en

i baglommen og det mener jeg

fortsætter med det her store tilskudsorgie må vi simpelt hen sikre os at der altid kommer så mange bydere på banen som overhovedet muligt

bud på de her store projekter liberal alliance ser også meget gerne at vi kan sikre lokalt ejerskab og således undgå at udenlandske kapitalfonde kan skumme den danske fløde og her mener jeg ikke et landbrugsprodukt

er dumme nok til at betale de her fire fem gange markedsprisen for at producere strøm som man i hvert fald i en del af produktionstiden slet ikke kan udnytte og derfor må sælge videre til spotpris på den nordiske elbørs det er og bliver

dårligt købmandskab der er desværre rigtig meget skidt der kan siges om vores tilskudsregime men når vi nu har bevæget os ind på den vej synes vi jo egentlig at selvpineriet ikke skal være større end allerhøjst nødvendigt og vi vil derfor anbefale med dette beslutningsforslag får en større sikkerhed for en reel konkurrence på området her i løbet af debatten er det jo egentlig for mig lidt foruroligende at konstatere at enhedslisten reelt set er

de dårlige konkurrencevilkår på området men til gengæld har jeg noteret mig at flere partier

liberal alliance jo står uden for

hvor vi har hentet bud eller er i gang med at hente bud på de vindmøller der skal sættes i gang i de kommende år forslaget her vil ikke ændre på de udbud som er i gang over de næste fire fem år

laves nu her i øvrigt gik udbudsprocessen

horns rev tre fremragende og det bliver nu eus billigste havvindmøllepark

skal være i to tusind og to og tyve eller to tusind og fem og tyve radikale venstre kan ikke se behovet for den her

men vil opfordre regeringen og energistyrelsen til

det er vi interesseret i som nation det er forbrugerne interesseret i det er i alles interesse hvis vi

vil den grønne omstilling og det vil vi

sikre at der er en folkelig opbakning til den

at det kunne være svært helt at forstå enkeltelementer i det

sådan havde jeg det personligt også da jeg læste

nogle elementer i det hvor jeg har lidt svært ved præcis at gennemskue hvilke konsekvenser de vil have og hvilke afledte effekter de vil have det er nok også derfor den her type beslutninger

belyst fuldstændig hvilke konsekvenser

eller nej til de enkelte elementer i det der ligger i beslutningsforslaget men vil egentlig bare sige at

jeg synes vi skal arbejde videre med det her i energiforligskredsen

målet om at maksimere konkurrencen

vedvarende energi skal vi have meget mere af vi er i gang med omstillingen fra fossil energi til vedvarende energi

i befolkningen er når man kan være med med medejerskabet af vedvarende energi projekter er noget som ligger os meget på sinde i alternativet

konstellation af en slags det være sig en fond eller en anden størrelse som byder ind på vindmølleparker

i det tilfælde der bliver snakket om her på fire milliard for årene forud for at

skabe en konstellation til opgaven man kan kun være en virksomhed som har haft aktiviteter forud hvis man vil byde på den her opgave og der taler vi

alene om ejerskabet vi taler ikke om selve det at bygge parken eller drive den

er skruet sammen så

få åbnet op sådan at det folkelige ejerskab kan blive større i den her sammenhæng og det vil sige at

de har været i kontakt med finanssektoren som faktisk undrede sig over

man kan have skuffeselskaber der handler

men det giver ikke garanti for noget som helst og så er det jo at finanssektoren har fortalt os at der kan være andre ting man kan gøre i stedet for og de er så nævnt i forslaget

jeg er ikke selv ekspert i finansiering og det

at man selvfølgelig konsulterer eksperter

som hjælper os med at lave den rette type af udbud

og det vi så får ud af det oveni er jo at vi får en

ved godt vi har haft en

på nogle udbud og en dårligere konkurrencesituation på andre

kommer ligesom oveni og og giver en endnu bedre konkurrence hvis vi åbner

er sådan vi formulerer det det er

jeg tror det var deloitte der havde lavet en undersøgelse

bedste konkurrence med seks ti ti bydere på opgaver

så vil jeg sige at det her med nonrecoursefinansiering som vi for eksempel foreslår

er almindeligt i udlandet der er ikke tale om at noget går nedenom og hjem og at alle pengene eller projektet er tabt for

er en en klassisk måde at gøre det på man stiller med ti procent af finansieringen som jeg forstår det

muligheden for overtage projektet fordi vindmølleprojekter jo er kendt for at være

en større risiko ved ved at vælge de modeller som vi peger på i forslaget

kan behandle det i detaljer i udvalget og se om vi kan finde

jeg giver ordet til energi forsynings og klimaministeren

midt i stillehavet indledningsvis vil jeg sige at jeg har stor sympati for præsident tongs initiativ og lederskab på klimadagsordenen

er særlig sårbare over for klimaforandringerne derfor har danmark også støttet disse øgrupper i forhold til udvikling

at udbygning af kulbaseret el og energiproduktion bør minimeres for at undgå en mangeårig fastlåsning af en høj

energienhed men regeringen anser ikke moratoriet der er en politisk opfordring til et forbud mod at øge udbuddet af kul som et effektivt bidrag til en løsning på klimaudfordringen for det første er det ikke realistisk med et forbud det er afkoblet fra den energipolitiske virkelighed regeringen er på linje med blandt andet det internationale energiagentur iea af den opfattelse at kul fortsat vil udgøre en del af det globale energimiks i en overskuelig fremtid og særlig i de voksende udviklingsøkonomier

ni og tyve procent af verdens energiproduktion baseret

i kina i to tusind og tyve men andre lande i asien ikke mindst indien ventes fortsat at drive en stigning i efterspørgslen i de kommende år for det andet er det ikke troværdigt at danmark med opbakning til moratoriet bliver det første land som bliver fortaler for et forbud vi bruger og vil i en årrække fremover fortsat bruge kul i vores egen energiproduktion i danmark på trods af en igangværende ambitiøs grøn

selv om kul i en klimasammenhæng

vil vi fortsat eftersøge og udvinde nye fossile brændsler i nordsøen for det tredje er det både mere realistisk og effektfuldt at påvirke efterspørgslen på kul

hvis vi har den rette og effektive pris på karbon vil det være attraktivt at investere i kulminer og kulbaseret energiproduktion alternative løsninger som øget energieffektivitet og udnyttelse af vedvarende energikilder vil dermed blive mere attraktive sammenlignet med brug af kul kulmarkedet er allerede trængt og det vil kun blive værre regeringen forfølger derfor internationalt en mere realistisk tilgang hvor vi arbejder med efterspørgslen og med at brugen af kul sker på den mest bæredygtige måde det gør vi blandt andet ved politisk og konkret at støtte det internationale reformarbejde med at omlægge og udfase subsidier til fossile brændsler herunder støtte til energi produceret ved brug af kul hvilket også bidrager til at mindske efterspørgslen

eksportkreditter kun gives til de absolut mest effektive kulkraftværker og kun hvor mulighed for anvendelse af mere klima og miljøvenlige alternativer ikke er

i vores bilaterale samarbejde med en række af de store udviklingsøkonomier at rådgive om effektiv udnyttelse af kulbaseret energiproduktion som vi for eksempel kender det fra højeffektiv kraft varme udnyttelse herhjemme

ved i vores direkte bilaterale samarbejde med en række af de store udviklingsøkonomier at fremme energieffektive løsninger og udbygning og integration af mere vedvarende energi den danske stat hverken ejer driver eller investerer direkte i kulminer regeringen er af den opfattelse at danmarks klimaprofil i forhold til udnyttelse af kul omfatter den ambitiøse målsætning om at vi skal være uafhængige af fossile brændsler i to tusind og halvtreds så danmark i to tusind og halvtreds kan producere vedvarende energi nok til at kunne dække det samlede danske energiforbrug denne ambitiøse linje er både kendt og anerkendt

verdens energi og kulforbrug ser ud til at stige i de kommende år vi skal derfor søge at minimere efterspørgslen på kul ved at fremme mere effektive og vedvarende energiløsninger det gør vi herhjemme ved at vise at vi kan dække vores forbrug

med vedvarende energi og det arbejder regeringen for internationalt på flere fronter

med en række af de største udviklingsøkonomier det er udtryk for en både realistisk effektfuld og ambitiøs tilgang som tager udgangspunkt i de konkrete internationale forhold

sympati for kiribatis moratorium men tilslutning til moratoriet er ikke vejen frem hverken for danmark eller i forhold til kul og den globale klimaudfordring jeg har på nuværende tidspunkt heller ikke kendskab til andre lande ud over enkelte østater

i stillehavet som vil bakke op om kiribatis kiribatis moratorium for nye kulminer og udvidelse af eksisterende der er således ikke noget politisk momentum at tilvejebringe eller bakke op om regeringen ønsker således ikke at bakke op om b en og halvtreds og foreslår at det afvises

er plads til nye kulminer så i en verden

som vi stod i paris og

skålede på og begejstredes over er man nødt til at støtte et initiativ som det her ellers er det det rene hykleri

under de to grader så bliver vi nødt til at stoppe

og så videre i forhold til at sikre at kulkraftværkerne i kina drives så effektivt som overhovedet muligt og det mener jeg rent faktisk er vejen frem

til at anvende den danske teknologi så tror var meget der var løst

på vognen verden skal se mulighederne i den grønne omstilling for at omstillingen for alvor kan komme op i gear og det var blandt andet også noget af det vi arbejdede på da vi var i

ambitiøst globalt klimamål

at finde fælles løsninger

til at begrænse klimaforandringerne

fodfæste der kan bidrage til at begrænse efterspørgslen efter fossile brændsler det

er nøglen og det som vi fortsat skal arbejde for internationalt og selvfølgelig også gennem et tæt eu samarbejde

ikke er støtte og subsidier til udvinding af kul og andre fossile brændsler som belaster klimaet

fordi vi mener at kampen for den grønne omstilling skal kæmpes på de spor jeg har nævnt her og hvor

er i gang men vi vil gerne lægge os i selen og samarbejde internationalt

muligheden for at sige

er en

så når socialdemokraterne taler for fælles initiativer

som man også fra socialdemokraternes side vil bakke op

at sikre at vi begrænser klimaforandringerne

de veje man skal følge det handler blandt andet om at begrænse efterspørgslen der tror vi på at vi skal finde fælles fodslag ligesom vi ikke mener at det at det nødvendigvis lige er kulminerne det

vi har tænkt os at prøve at begrænse klimaforandringerne

gradsmålsætningen som vi blev enige om i paris skal vi ikke

være med i et globalt moratorium en global aftale om at vi stopper for nye kulminer

en konkret forskel i forhold til netop at begrænse efterspørgslen det er så det

kommer til at indgå i danmarks og også i resten af verdens energiforsyning i mange årtier endnu og derfor

ret meget mening at stoppe for åbning af nye kulminer eller for at udvide de eksisterende kulminer i og med at disse disse miner fortsat skal forsyne verden med energi i mange år

der lægges op til her som altså ikke har nogen praktisk betydning så længe de fossile brændsler indgår i vores energiforsyning og det kommer de jo som sagt til

mange år endnu jeg vil sige at

det her stop for åbning af nye kulminer eller udvidelse af eksisterende

ud over at det ville fjerne en del af vores energiforsyning

jo også slå bunden ud af statskassen i danmark så det er en sti vi

tage det første eller det næste skridt ind på så med de ord

er nok ikke så overraskende at dansk folkeparti

masse initiativer som har været dyre uden at der er andre der har gjort

i paris er det jo blevet sådan at alle lande er med i i den her aftale og alle foretager sig noget

for det sker ud fra forskellige forudsætninger

alle foretager sig noget og påtager sig en økonomisk byrde

er egentlig meget godt tilfredse med at der er en vis solidaritet

som

så derfor har vi altid betegnet

de klimaudfordringer som eksempelvis udsatte østater i stillehavet står over for

udvikling og klimahåndtering i venstre

kulbaseret el og energiproduktion bør minimeres når det så er sagt

den opfattelse at kul fortsat vil udgøre en del af den globale energiproduktion

har vi ikke nogen kulminer

tilgang til internationale kulprojekter er

at kul fortsat udgør en vigtig del af den globale energiproduktion med andre ord fremmer vi grøn realisme og venstre mener ikke at danmark skal gå enegang på dette område som er kontroversielt både globalt og i eu sammenhæng det er der flere årsager til

som vi importerer og det vil den også gøre et stykke tid ud

set i den sammenhæng mener venstre at en dansk tilslutning kan sende et problematisk signal set i lyset af danmarks import af kul kan det virke politisk selvmodsigende at tilslutte sig et moratorium

kulminer og derudover er vi også bevidste om at dansk opbakning til et globalt moratorium vil kunne opfattes som begrænsende for grønlands fremtidige muligheder for udvinding af kul det ønsker vi ikke at være en stopklods for det er desuden tænkeligt at tilslutning til et moratorium vil

andre fossile brændstoffer som olie og gas og det ønsker vi i venstre ikke at fremme vi vil nemlig at danmark også i fremtiden kan drage fordel af at udvinde i nordsøen det tjener danmark på baggrund af disse bemærkninger stemmer venstre altså

den positive udvikling i resten af verdens lande det er måden vi stopper udvindingen af kul på

at så er løbet kørt for vores klima så lige præcis det pres som ordføreren taler om har altså i den virkelige verden som vi er nødt til at forholde os til når vi taler om globale klimaforandringer den stik modsatte

det ikke er rigtigt at hvis man har foretaget sådan en

vil man vel også typisk benytte sin indflydelse politisk og på markedet til at fremme markedet for det kul man så producerer

mig bare over at vi har kunnet lande en ambitiøs aftale

som kan være med til at fremme den grønne omstilling vi må også bare være realistiske uanset hvor

blive uafhængige af fossile brændsler sådan lige fra den ene dag til den anden

noget vi bare lige kan gøre fra den ene dag til den anden

så selv for et rigt land som danmark er

noget vi vil kunne omstille fra den ene dag til den anden så det her

vil ordføreren ikke give mig ret i at hvis vi skal leve op til de

krav vi er blevet enige om i parisaftalen så er

fns klimapanel at tre fjerdedele af de kendte

i jorden det anerkender vi vi fuldstændig enige i men måden vi

en milliard mennesker på kloden har så vidt jeg ved i dag ikke adgang til elektricitet og de vil efter vores opfattelse blive fastholdt i en fattigdom endnu længere hvis ikke de får mulighed for adgang til billig strøm ligesom en reduceret økonomisk vækst vil gøre det endnu vanskeligere for de omtalte lande at sikre sig mod eventuelle klimaforandringer så liberal alliance siger nej til det her paradeforslag fra enhedslisten fordi det efter vores opfattelse udelukkende vil have symbolværdi og ingen reel effekt og absolut ikke vil

gode oplæg der var blandt andet et oplæg

forbereder sig i bangladesh

bare nogle få centimeters vandstandsstigning betyde at store landområder bliver oversvømmet og at mennesker er nødt til at flytte

set en velplanlagt strategi for at der var flere millioner som skulle flyttes til bestemte storbyer i bangladesh

ret sikker på at de mennesker i bangladesh sætter mere pris på at vi får bremset

investering i en ny kulmine det er en voldsom ting

det betyder jo at at har man først lavet en ny investering

forventer man at den skal afskrives over en lang årrække

at forsøge at kunne få afsat sit kul

i alternativet mener vi det er vigtigt at gå hele kæden igennem

når vi snakker om at skulle leve op til parisaftalen fra december

to graders temperaturstigning og

om at danmark tilslutter sig initiativet om et globalt moratorium

kan vi tilslutte os af netop den

forslag om at vi her i danmark skulle gå efter at udfase kul i løbet af de næste ti år enhedslistens forslag handler om at danmark

erstatte kul med vedvarende energi i hele verden kul er den største klimasynder og skaber meget luftforurening radikale venstre er helt enig i at det er den vej verden skal gå vi skal vælge den grønne vej og ikke den sorte kulvej derfor kan vi støtte

så utrolig hjerteskærende at se at det land og den nation man holder af er truet af de klimaforandringer som vi skal gøre hvad vi kan

for at bekæmpe vi mødtes jo selv med nogle af de her repræsentanter for de små østater på klimatopmødet og det er klart

et stort indtryk når de fortæller om den fremtid de frygter

derfor var det også både rigtigt og vigtigt at klimatopmødet

to grader det er noget man bør

når vi alligevel ikke kommer til at bakke op om det her beslutningsforslag

det fordi efterspørgselen på energi

ikke betyder et stop for alle nuværende

miner men et stop for udvidelse og et stop for nye miner men på sin vis synes

hvis der eksempelvis bliver lukket nogle miner hvor der er en ineffektiv udvinding

bedre teknologi jeg skal ikke kunne sige det

af kul gennem årene i takt med at de grønne energikilder udvikles endnu mere

og halvtreds skal være uafhængige af

jeg er også fuldstændig klar over at hvis vi skal kunne leve op til den her målsætning om

to grader skal en meget meget stor andel af de brændsler vi kender til

at flere og flere investeringer flyttes over i grønne energiformer af store investeringsselskaber som ikke har lyst til at gå ad den sorte vej men hellere vil gå ad den grønne vej det giver megen optimisme og

marked som er klar over at vi ikke ønsker

et stort element i den fremtidige energiforsyning det vil kun gå en vej fra nu af

til præsident tongs initiativ fra så mange andre lande end lige enkelte af de andre

fossile brændsler skal blive i jorden hvis vi skal leve op

om det her moratorium som skal sikre at vi ikke bygger nye kulminer

er det eneste der kan sikre at vi når målene

tror at der stadig vil være en efterspørgsel efter energi

hvis man i øvrigt mener vi skal være et grønt foregangsland som det også er min opfattelse at det konservative folkeparti mener

at at alle de rige lande ikke flokkes om det her initiativ men at nogle er nødt til at gå foran og sige ja vi står bag målsætningen

jo også at det var så godt at vi fik den her

på klimatopmødet i paris og fik den skrevet ind for første gang

det kommende klimatopmøde at få konkretiseret hvilke initiativer der skal tages for at vi kan nå

sted det er en svær diskussion og jeg tror det er om muligt endnu sværere end at få reduceret

hele taget den borgerlige side af salen ikke har været mere oplagt i forhold til

se på det her aftalen i i paris som vi så her i december har jo allerede haft en gunstig effekt i forhold til interessen i at investere i de mest svinende af de fossile brændstoffer og kul

storforurener når det kommer til svovl og sundhedsskadelige tungmetaller som kviksølv og cadmium der er også nogle kæmpemæssige besparelser økonomisk og også rent menneskeligt i

ikke bare nu men også i de kommende år i forhold til sundhedssektoren hvis ikke vi lader kullet ligge hvor det ligger og det er altså ikke bare en dansk udfordring det en global udfordring sf foreslog i sin tid den tidligere regering at stikke en føler ud til ligesindede lande for at starte internationale overvejelser om hvordan vi kan starte et spor op hvor verden stopper for udvinding af kul olie og gas

den daværende regering mente ikke at det var tiden til at starte et nyt spor og jeg tror ikke på at den

men det er skuffende at vi i danmark ikke er villige til at tage nogle flere skridt fremad

til at løse de samfundsmæssige udfordringer vi skaber ikke bare i danmark men også globalt set i de kommende år hvis ikke vi gør noget

vi også i dag en diskussion i danmark

skifergassen som for mig at se meget nemt kan kobles op

den her diskussion i forhold til hvordan man burde overveje at lade nogle af de fossile brændsler vi i dag snakker om

er en målsætning om at holde den globale temperaturstigning under to grader og en opfordring til at arbejde for at begrænse temperaturstigningen

herudover fastsættes en langsigtet vision om at de globale udledninger skal toppe så så hurtigt som muligt og derefter reduceres hurtigt

at firs procent af de kendte reserver af fossile brændsler skal blive i jorden og jeg gentager firs procent af kendte reserver det

det betyder at enorme mængder af den kul som vi ved hvor er altså kendte reserver og som enten er ved at blive udvundet eller som vil blive udvundet senere ikke skal op til jordens overflade og brændes af jeg går ud fra at der her i salen er et flertal som er enige i det det er et faktum

at radikale venstre at sf og alternativet støtter det her forslag

ikke vil tilslutte sig jeg kan forstå den konservative ordfører således at hvis vi

i de beregninger som ligger til grund vil man genoverveje det synes jeg er meget positivt det jeg har hørt fra de andre partier

er at man mener at det er tilstrækkeligt udelukkende at fokusere på

set gjort tilstrækkeligt jeg er fuldstændig enig i at efterspørgslen er vigtig

at det ikke er nok

er det at de lande der har kulreserver godt kan se at hvis de skal nå at få den økonomiske gevinst af de reserver skal de skynde sig at hente dem op i australien lige nu er der en gigantisk mine under opførelse

helt op til toppen af nordsjælland så stor er den mine som man planlægger

hvis man først beslutter sig for at den

har klimaet ikke en chance overhovedet

der er også nogle der har fremført at vi ikke kan

udfase fossile brændsler fra den ene dag til den anden

der er sådan set allerede kulminer der er i gang og dem anfægter vi ikke med det her forslag vi siger ikke at de skal lukke det vi siger

fra liberal alliances side hørte jeg at det var et paradeforslag og at man bekymrer sig om at hvis vi vedtager det her forslag vil vi begrænse vækstmulighederne i kulindustrien til det kan jeg kun sige ja det er sådan set

gerne takke for den opbakning der er fra tre af folketingets partier jeg håber at vi i udvalgsbehandlingen

om et globalt moratorium er jo netop en mulighed for at kunne lægge et pres jeg er åben over for andre muligheder hvis der er andre der har ideer men man er nødt til at sætte ind på begge fronter og det ene udelukker ikke

den treogtyvende februar to tusind og seksten den første jeg giver ordet til for begrundelse er ordføreren for forespørgerne herre jens joel socialdemokraterne velkommen

forinden lykkedes det alle verdens lande at blive enige om en global klimaaftale ved cop21 i paris det var et historisk øjeblik og parisaftalen er et vendepunkt for den globale omstilling til lavemission den viser et markant skift i den internationale klimaindsats fra handling fra de få til handling fra mange aftalen forpligter alle verdens lande til at udarbejde nationale planer

har allerede fremlagt deres nationale klimaplaner de dækker over fem og halvfems procent af verdens udledninger til sammenligning dækker kyotoprotokollen under femten procent aftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning men vi er ikke i mål i de kommende år skal aftalen implementeres og det globale ambitionsniveau skal øges vi afsluttede således to tusind og femten med et massivt fokus på klimapolitik både nationalt og internationalt og budskaberne fra klimapolitisk redegørelse to tusind og femten druknede måske lidt blandt de mange andre klimapolitiske udmeldinger

derfor glad for at få denne lejlighed til at drøfte klimapolitisk redegørelse to tusind og femten med folketinget inden jeg kommer nærmere ind på de vigtigste budskaber i redegørelsen er der nogle forhold vedrørende netop denne redegørelse som er værd at være opmærksom på redegørelsen er nemlig en smule atypisk

til de klimapolitiske redegørelser der vil komme fremadrettet det følger af klimaloven at der skal udarbejdes en årlig klimapolitisk redegørelse redegørelsen for to tusind og femten er således den første lovpligtige klimapolitiske redegørelse ifølge klimaloven skal redegørelsen forholde sig til klimarådets anbefalinger i den årlige klimapolitiske redegørelse da to tusind og femten har været et opstartsår for klimarådet kom første udgivelse fra klimarådet først i slutningen af november da den klimapolitiske redegørelse skal igennem både tværministeriel koordination og regeringsprocedurer før den kan forelægges folketinget var det derfor rent tidsmæssigt ikke muligt at tage højde for klimarådets anbefalinger i dette års klimapolitiske redegørelse fra to tusind og seksten og frem

således at klimarådet fremlægger sine anbefalinger til regeringen i juni mens redegørelsen med regeringens stillingtagen til anbefalingerne vil blive fremlagt for folketinget i november et andet element jeg vil fremhæve er at klimapolitisk redegørelse to tusind og femten bygger på tal fra basisfremskrivningen fra to tusind og fjorten energistyrelsen udarbejder årligt den danske basisfremskrivning basisfremskrivningen for to tusind og femten lå først færdig den sekstende december to tusind og femten og ligesom med klimarådets anbefalinger var det derfor ikke muligt at indarbejde resultaterne fra denne i klimapolitisk redegørelse to tusind og femten

samlet set kan man således sige at to tusind og femten har været et opstartsår fremadrettet vil der komme en mere fornuftig kadence hvor der er bedre sammenhæng mellem udgivelsen af henholdsvis klimarådets anbefalinger anbefalinger klimapolitisk redegørelse og den årlige basisfremskrivning med disse ord vil jeg bevæge mig videre ind til budskaberne i den klimapolitiske redegørelse med klimapolitisk redegørelse to tusind og femten sættes rammerne for den danske klimapolitik og de internationale klimaforpligtigelser som danmark skal opfylde fremadrettet det bliver dermed tydeliggjort at det er de langsigtede løsninger og de internationale forpligtigelser som vi har i sigtekornet det vigtigste budskab i redegørelsen er at danmark har opfyldt sine historiske klimaforpligtigelser og at forventningen er

sig gældende i forhold til de ambitiøse klimamål som danmark skal opfylde frem mod to tusind og tyve faktisk forventer vi at overopfylde vores eu mål for så vidt angår reduktion af drivhusgasudledningen i de ikkekvotebelagte sektorer har danmark sammen med luxembourg og irland påtaget sig det højeste reduktionsmål på tyve procent i to tusind og tyve i forhold til to tusind og fem ifølge den seneste basisfremskrivning forventes danmarks mål overopfyldt i perioden to tusind og tretten til

tredive skal påtage sig et højt reduktionsmål i ikkekvotesektoren det skyldes at indsatsfordelingen mellem medlemslandene i høj grad skal baseres på bnp per indbygger som et af de rigeste lande i eu må danmark derfor forvente at skulle påtage sig et højt reduktionsmål der skal dog ske en justering således at lande der har relativt høje omkostninger forbundet med at reducere deres udledninger får mindsket deres mål mens lande med relativt set mindre omkostninger

denne justering har været en vigtig prioritet for danmark i forhandlingerne i eu men vi ved endnu ikke i hvilken

kommissionen forventes at komme med et forslag denne sommer til hvor meget de forskellige eu lande skal reducere udledningerne i de ikke kvoteomfattede sektorer i to tusind og tredive parallelt

hermed kommer kommissionen med et udspil til hvordan udledninger

kommissionen har fremlagt forslagene skal de efterfølgende forhandles på plads i eu vi forventer at kommissionens udspil vil give et fingerpeg om hvordan de fremtidige klimapolitiske rammer vil se ud

så der tages størst muligt muligt hensyn til danmarks interesser men det er vigtigt at understrege at vi må forvente at der vil gå nogen tid endnu før vi har den endelige aftale om lovgivningen på plads i eu der er en lang række forhold

i den kommende eu lovgivning som får stor betydning for hvordan vi skal tilrettelægge vores klimaindsats i de ikke kvotebelagte sektorer fra to tusind og en og tyve og frem til to tusind og tredive for det første kender vi først danmarks reduktionsmål for ikkekvotesektoren når lovgivningen er forhandlet på plads i eu for det andet vil eu lovgivningen indeholde en række elementer der forventes at kunne bidrage til en mere omkostningseffektiv indfrielse af reduktionsmålet for de ikkekvotebelagte sektorer det består blandt andet i at de allerede eksisterende muligheder for at købe andre medlemslandes udledningsrettigheder skal forbedres derudover vil lovgivningen indeholde en ny fleksibilitetsmekanisme den skal bidrag til at lande med store udfordringer i ikkekvotesektoren i begrænset omfang kan anvende kvoter fra eus kvotehandelssystem til at opfylde målet for de ikke kvotebelagte sektorer

dykker ned i en mere konkret stillingtagen til hvordan vi i danmark tilrettelægger den mest hensigtsmæssige og omkostningseffektive klimaindsats frem mod to tusind og tredive det er nemlig en høj prioritet for regeringen at vi sikrer at den fremtidige klimaindsats indrettes under hensyn til vækst beskæftigelse

så vi kan sikre at der bliver taget mest muligt hensyn til danmarks særlig udfordring i de ikkekvotebelagte

vil ud over at skulle komme med anbefalinger til tilrettelæggelsen af den overordnede

også skulle se på omkostningseffektive løsninger for håndtering af de internationale klimaforpligtigelser efter to tusind og tyve

fra to tusind og en og tyve til to tusind og tredive vi skal dog være bevidste om at der stadig er nogen vej endnu før vi har en endelig aftale om lovgivningen i eu men den gode nyhed er at netop fordi vi ser ud til at kunne opfylde vores

to tusind og tyve uden at skulle iværksætte ekstra tiltag har vi nu tiden til at tænke os om og gøre vores forarbejde ordentligt hvis vi gør det er jeg fuld af fortrøstning

at opfylde vores internationale forpligtigelser og samtidig sikrer vækst beskæftigelse og konkurrenceevne

tak til ministeren

også nogle udfordringer som hvis de håndteres rigtigt

kan give os nogle muligheder muligheder for

at skabe nogle grønne jobs for at sikre nogle af de danske styrkepositioner og det er vel det vi ligesom skal have diskuteret i dag altså hvordan vi sikrer sammenhængen mellem høje ambitioner på det grønne område

at vi også får høstet de indtægter

opløftende at gå rundt som en del af en delegation fra et land der lige havde sat sin

hvor obama og resten af verden sagde at nu skal vi gå sammen om

ambitiøs klimaaftale

fra dansk side og sagde vi sætter faktisk ambitionerne

lige efter paris med at vi fik en opgørelse der viste at vi alligevel ville ramme målet

dykker ned i den her redegørelse og

nogle ting som undrer mig lidt

synes jeg at ministeren siger meget klart

ikke mindst de ikkekvotebelagte sektorer som der står i redegørelsen vil vi få et reduktionskrav altså et krav i de eu beslutninger der allerede er truffet

i den høje ende for så vidt angår ikkekvotesektoren og det er særlig

meget meget langsomt i gang vil jeg sige altså jeg har ikke hørt noget om om forarbejdet jeg tror ikke rigtig vi er i gang endnu og jeg kunne godt tænke mig

rejse den bekymring at det måske

løse vores udfordringer i to tusind og tredive på henholdsvis transportområdet og landbrugsområdet

venter til to tusind og tyve med at tage fat

det er fair nok at i ikke ved præcis hvordan reguleringen fra eu

derfor ikke kan slå de sidste søm i men når vi alle sammen ved at det er en stor omstilling der skal i gang så tror jeg faktisk ikke nødvendigvis det er en fordel når regeringen går så meget op i omkostningseffektiviteten

set heller ikke de erhverv hvad enten det er i landbrugssektoren eller transportsektoren har bedre af at vi lukker øjnene og gør ingenting de næste fire år for så at vågne op og sige nu har vi rigtig travlt derfor skal vores

som ministeren siger når vi vores mål i

der skal stilles nye krav men lad os da blive enige om hvad det er for nogle krav vi skal have i to

diskussion vil vi meget gerne ind i med regeringen men den er jo fraværende al den stund at regeringen faktisk bare snakker så

lidt om klima som overhovedet muligt jeg vil sige at

få nogle negative konsekvenser for vores eksport og vores grønne arbejdspladser hvis ikke man er sikker på at vi mener det alvorligt

den lykkelige situation at vi tjener rigtig mange penge på den grønne teknologi

har været lidt ærgerligt at se at der er nogle virksomheder som så at sige har sagt hvis det her

er et udtryk for at man ikke er sikker på at man mener det så så bliver vi lidt usikre på vores investeringer og så trækker

den brede enighed vi har om energipolitikken det hører jeg også

skal sige hvordan sikrer vi så

her har gjort rede for de udfordringer

at opfylde et potentielt højt reduktionsmål for disse udledninger alene gennem nationale tiltag og uden høje omkostninger

ministeren i næste runde måske kunne løfte lidt af sløret for hvad man egentlig forestiller sig der altså er det fordi regeringen mener at vi skal gøre

udbredt brug af klimakreditter eller hvordan er det

og tyve kan gøre brug af på samme måde som vi har kunnet indtil nu

i den grønne førertrøje vi konstaterer også bare at i

fik vi et stort marked for alle de dygtige grønne virksomheder men vi fik også mange flere konkurrenter efter paris står det klart for resten af verdens lande at der er penge at tjene ved at satse grønt og udvikle de her teknologier

er muligvis i førerpositionen og i den grønne førertrøje lige nu men hvis vi står stille de næste

er der nogle andre der kommer til at løbe med det

der kommer til at skaffe arbejdspladserne og eksportindtægterne fra den grønne teknologi så vi synes regeringen skal komme i arbejdstøjet tage fat på nogle af de udfordringer vi anerkender de er svære men lad os da diskutere

og tyve når der kommer et højt krav fra eu som alle er enige om der kommer og så tage fat på hvad

gøre på transport og landbrugsområdet tror jeg hverken det bliver billigere

eller transportområdet af eller at nogen andre bliver lykkeligere af så lad os få en snak om hvordan vi kommer i gang

de faktisk også har en chance for at omstille sig og indstille sig på det det vil være vores opfordring forud for debatten i dag

status er på de forskellige målsætninger som som danmark har

besluttet af egne målsætninger her i danmark

har lovet udenlandske parter at reducere

og det er i sig selv glædeligt vi kan så også læse ud

den her målsætning

meget enegang og gik meget hurtigt ud ad en vej som ikke så mange andre lande bevægede sig på

enegang så så længe

den konventionelle energi synes vi at vi skal holde igen og

har sat os og ikke bevæge os ud i i overopfyldelse af de her forpligtelser når vi i dansk folkeparti ser

overholde vores forpligtelser

skal være omkostningseffektiv

tilrettelægges på en måde så den giver vækst og så den giver arbejdspladser og og ikke gør det modsatte

skabe arbejdspladser inden for den grønne industri

nok grad eller hvis man ved lov fastslår

landets borgere og virksomheder skal købe de produkter som man producerer i den grønne industri så skaber man nogle nogle arbejdspladser i den grønne industri men man taber sandelig også mange arbejdspladser blandt virksomheder som

konkurrenceevne over for udlandet så vi skal passe rigtig godt på med hvad vi tager af beslutninger på på det her område

skal give vækst og give arbejdspladser og ikke det modsatte

den bedste klimapolitik vi kan føre ikke nødvendigvis er at vi skal udskifte hele vores produktionsapparat altså at hele vores

fra fossil energi til til grøn energi hurtigst muligt

det er også noget der er der er sund samfundsøkonomi i i og med at

at betale for meget for meget for

det sidste jeg vil tage fat i her inden

bedre til at bruge den grønne energi som vi allerede producerer vi må konstatere at vi har investeret i et meget stort

det har dansk folkeparti jo ikke altid været voldsomt tilhænger af at vi skulle gøre så hurtigt men vi konstaterer at

det er desværre et faktum at meget af vores elproduktion produceres på skæve

tidspunkter hvor efterspørgslen ikke er der og så kommer vi til at skulle eksportere noget

til udlandet til meget lave priser det er der ikke meget mening i så vi skal blive bedre til at bruge vores

det er vores indspark i den energi og klimapolitiske debat nemlig at vi skal fokusere på energibesparelser og på at bruge den energi vi allerede har med de ord

holstebro som godt kunne bruge tusind ekstra arbejdspladser og i den forbindelse er mit helt konkrete spørgsmål om dansk folkeparti støtter

eu krav om en vis mængde vedvarende energi i transportsektoren om nogle år

og iblandingskravet som et godt bud på hvordan man kunne opfylde

dansk folkeparti hellere have en billig løsning fra i går

ikke sikkert at den politik vi har ført har været den optimale det er rigtigt at

isoleret set positivt det anerkender jeg fuldt ud men som jeg også sagde i mit ordførerindlæg eller også var det til herre jens

er sket her men vi glæder os da over at folk har været i arbejde i alle de år og at de fortsat vil være det

det fremgår klart af nogle svar som ministeren

energipriserne

er bekendt med at vi faktisk ligger i den i den lave ende og dermed har

end andre eu lande når man ser på elpriser inklusive pso afgifter og ser på det hele

at man ikke kan bruge pengene på noget andet den enkelte husholdning ville sikkert også opleve et højere velstandsniveau hvis elprisen

var noget lavere så kunne man bruge pengene på noget der var sjovere end at

for for de dele af erhvervslivet som ikke er fritaget for de her afgifter de oplever at det er dyrere for dem at købe el

det forringer deres konkurrenceevne

var med i skar man de store varmepumper væk og man reducerede

godt tilfredse med at man er gået

men det er jo ikke de her små tilskuds og støtteordninger

træk og det er det som vi laver lovgivning om her

at vores klimapolitik skal basere sig på grøn realisme

det er også en af hovedkonklusionerne i den klimapolitiske redegørelse fra to tusind og femten og det glædede mig at læse redegørelsen som bekræfter

med den danske klimaindsats og det samme viste den basisfremskrivning som også for nylig blev offentliggjort danmark har opfyldt sine historiske forpligtelser og det er en klar forventning at vi med de allerede planlagte klimaindsatser også

og tyve vi forventer endda at overopfylde vores

selv om danmark er et af de lande som påtager sig det højeste reduktionsmål for drivhusgasudledning i de ikkekvotebelagte sektorer på samme måde forventer vi også at overopfylde vores mål for udbygning af vedvarende energi i venstre vil vi at danmark fortsat skal have en førerposition på det grønne område samtidig er vi helt bevidste om at hvis den grønne omstilling bliver for dyr for staten og for erhvervslivet

så fald er der altså ikke nogen i udlandet der vil finde den danske vej og den danske model for grøn omstilling attraktiv

også bevidste om at klimaudfordringerne er grænseoverskridende derfor skal løsningerne naturligvis også findes over grænserne hvor meget

hverken kan eller skal danmark løfte ansvaret alene

deltog

jeg glæder mig over at vi fik landet en global klimaaftale der er mere ambitiøs end hvad de fleste havde turdet håbe på og forventet og

før med klimaaftalen blev alle verdens lande enige om at arbejde for at reducere deres udledninger det er den vej vi skal gå vi skal sørge for at alle lande handler

klimaudfordringerne og at vi i et lille land som danmark ikke forsøger at løfte alle byrderne

med alt dette for øje er vi i gang med at se på hvordan vi tilrettelægger en klimapolitik frem mod to tusind og tredive der er i overensstemmelse med vores mål om at sikre vækst beskæftigelse og konkurrenceevne det er klart

en afgørende del af arbejdet

når udspillet foreligger

se nærmere på hvordan vi opfylder vores

og tredive forpligtelser på den bedste måde i forbindelse med forhandlingerne om eus fremtidige klimapolitiske rammer vil vi i venstre naturligvis i det omfang vi overhovedet har mulighed for det forsøge at påvirke forhandlingerne så der tages størst muligt hensyn til danmarks interesser på nuværende tidspunkt kender vi endnu ikke eus klimaindsats i de ikkekvotebelagte sektorer fra to tusind og en og tyve og frem mod to tusind og tredive

fordelingen vil komme til at se ud men det er klart at det kan blive en udfordring for danmark når vi skal opfylde de

og tredive mål som kan forventes at blive meget høje for danmark

og tredive målene for danmark skal vi så i gang med at tilrettelægge en indsats som er så omkostningseffektiv som overhovedet muligt vi skal på den mest hensigtsmæssige måde opfylde de forpligtelser

tilslutter venstre sig fuldt ud de konklusioner og analyser som står i redegørelsen og vi ser frem til det fortsatte arbejde med

og klimaindsats for danmark der bidrager til at løse klimaudfordringerne samtidig med at vi sikrer vækst sikrer udvikling og de danske

to grader det betyder jo at alle er nødt til at øge ambitionsniveauet

globale temperaturstigninger mod tre fire grader

i at lægge pres på eu og sige

mere langsigtede målsætninger så vi bliver endnu mere ambitiøse i eu

vi selvfølgelig få resten af verdens lande til at flytte sig i danmarks retning at vi så kan

have den positive sidegevinst at det

spørge ordføreren

skulle tænke mere end bare kroner og øre ind i en samfundsmæssig gevinst

venstre på den baggrund faktisk

at få sat de her beregninger i gang

for at de involverede parter som har interesse i det

at man kan støtte det nu her ganske få måneder efter

har sluppet ansvaret i ministerkontorerne men

mig men nu gør den her regering noget ved sagen og får lavet de konsekvensberegninger der

en bred palet af ting vi skal derfor er jeg da glad for at regeringen laver konsekvensberegninger men det kommer af i holstebro derfor er mit spørgsmål

har gjort hvad hidtil men bare indgår det også som en parameter så man ikke behøver

forventer vi ikke at vi lever op til de mål vi bliver pålagt

være af virkemidler og håndtag så så det er lidt vanskeligt at svare

i to tusind og sytten når man kender

vi skal have ti procent vedvarende energi i transportsektoren i

to tusind og sytten med at finde ud af hvordan man vil håndtere det det synes jeg er alt for fodslæbende jeg vil godt høre ordføreren

formåede at bruge vores vindkraft lidt bedre i danmark i stedet for at cirka en fjerdedel af vores vindmøllestrøm i perioder bliver eksporteret til en for lav pris om ikke der vil være nogle virkemidler i danmark her og nu som vi kunne

iværksætte for at få mere strøm i

vi så kan have en kvalificeret drøftelse af hvad vi kan

vedvarende energi til transportsektoren alene

en meget stor drøftelse om hele den overordnede energi og afgiftsstruktur

et afhængighedsforhold af de mange afgifter vi får ind på energiområdet hvorfor den her omstilling ikke bare er noget vi gør med et fingerknips

om året ind på energiafgifter finansierer det jo ikke alene den grønne omstilling så

mange andre områder inden for vores kernevelfærd derfor bliver det ikke blot lige til en diskussion

problemer men jeg synes vi skal have fokus på at danmark er en stor spiller med hensyn til at levere nogle løsninger

som vi skal have til at forplante sig til andre emner for eksempel eksport af dansk energiteknologi hvordan man styrer hele systemet jeg

for det er jo netop det som kan

for danmark samtidig med at vi kan være med til at understøtte en grøn omstilling på en hensigtsmæssig måde

de to grader problemet er så at lige nu går den globale temperaturstigning med raske skridt mod de tre fire grader der skal altså ske noget der skal ske noget i hele verden og det skal gå rigtig stærkt det er i virkeligheden rigtig rigtig godt nyt for danmark fordi

førerposition inden for energisektoren vi har formået at vise at det faktisk kan lade sig gøre at nå rigtig rigtig langt med omstillingen til vedvarende energi danmarks påvirkning af hvad der kan ske ude i verden skal man ikke undervurdere hvis vi kan demonstrere over for andre lande over for organisationer over for regeringer at det faktisk kan lade sig gøre at fastholde og drive et velfærdssamfund samtidig med at vi har omstillet os

et samfund der ikke udleder

skal vi meget videre end dér hvor vi er i dag vi bliver nødt til at kigge frem mod

og vi bliver nødt til at kigge på de sektorer som indtil videre ikke har leveret det store når det handler om drivhusgasreduktioner vi bliver med andre ord nødt til at tage fat om transport og landbrug

her synes jeg at tonen i redegørelsen er en lille smule ærgerlig

man for alt i verden vil undgå at der skal ske noget i de sektorer

jeg synes det er utrolig vigtigt at vi her i folketinget anerkender det kæmpestore potentiale og de kæmpestore muligheder der ligger i også på landbrugsområdet og også på transportområdet at kunne blive dem der viser resten af verden at det faktisk

tror at hvis vi løfter blikket og kigger frem mod to tredive og mod

fyrre som det jo giver mening at gøre når man taler om klimapolitik

nødt til at tage fat på nogle mere grundlæggende ting omkring både landbrug og transport så skal vi videre end

skal vi videre end et mål om ti procent vedvarende energi i tanken vi skal begynde at tegne konturerne af et transportsystem og en transportsektor og en landbrugssektor som slet ikke udleder

to meget væsentlige aspekter som redegørelsen desværre forbigår det ene er at mens

bliver produceret i kina det vil sige at vi har tørret en stor del af

selv om vi har reduceret brugen af fossile brændsler i danmark

meget høj grad biomasse biomasse der udleder

det er totalt udokumenteret for rigtig mange kilder i hvilket omfang det rent faktisk genoptages som biomasse

danmark har derfor et mørketal på omkring femten million

fejlbillede vi risikerer at tegne når vi på den måde

på grund af et sort hul i

vil jeg tilkendegive at vi mener at vi skal være meget ambitiøse vi skal

presse på i eu i forhold til at få eu til

meget glad for venstres ordførers tilkendegivelse af at det vil man også gerne gøre i venstre

i danmark er parate til at påtage os en stor del af den forpligtelse

skal vi huske at for danmark handler den her famøse grønne realisme i meget høj grad også om at se mulighederne at se potentialerne i at være blandt de lande i verden som er allerlængst fremme ikke kun inden for energi men også inden for de sektorer som venter forude nemlig transport og landbrug tak

tæt til eus samlede målsætning

andre ord ikke noget at komme efter vi mener at

lever op til standarderne men dermed ikke sagt at

fordi de høje omkostninger er med til at skubbe de energitunge arbejdspladser ud af danmark og ofte til lande som har færre miljøkrav end dem vi

herhjemme jeg havde selv lejlighed til at

med miljø og fødevareudvalget på en lille studietur til et par virksomheder lokalt i

blandt andet nævnt at de høje energiafgifter herhjemme er skyld i

holder op med at diskutere klimapolitik som om vi lever på en øde ø for hvad hjælper det at vi bryster os af nogle store og dyre reduktioner herhjemme hvis

som bygger på planøkonomiske principper

folketinget forudsige teknologiudviklingen og lovgivningen vil derfor altid halte bagefter med det resultat at vi får støttet energikilder der ikke er

solcellerne er er faldet drastisk i pris og

tre fire gange mens pengene er fosset ud af statskassen så sent som

sprængte investeringslysten jo alle rammer på grund på grund af de høje afregningspriser og en lav installationsomkostning

den største mangel i redegørelsen finder vi på pso området på trods af at den

udgør livsnerven i støttesystemet til den energipolitik som er midlet til at opnå klimamålene i liberal alliance forstår vi simpelt hen ikke at man ikke finder anledning til at adressere det kæmpe problem som knytter sig til lovligheden af pso støttesystemet milliarderne flyver

synes bestemt ikke at det er udtryk for rettidig omhu

alligevel fortsætter vi tilsyneladende med at støtte nye projekter selv om vi kan købe billigere strøm til femten til tyve øre

har sagt i en tidligere debat i dag hvis vi virkelig interesserede os for

for at forære den væk til vores naboer når det blæser for meget vi er nødsaget til at sælge op imod en tredjedel af den støttede strøm og liberal alliance har meget svært ved at få øje på den påståede gevinst for klimaet

de samme kvoter og udledningstilladelser i hele eu uanset hvor mange møller vi herhjemme sætter op den reelle effekt ville som sagt først være til stede hvis vi destruerede kvoterne

ved godt at det jo ikke føles helt så godt som hvis man kan bilde folk ind at de skal købe dyr grøn strøm for at redde verden

tilslutte os regeringens redegørelse da den lægger vægt på

globaliserede løsninger så mangler vi jo bare at se hvorledes regeringen vil leve op til det vi forventer at det vil ske

i det kommende energiforlig hvor konkurrenceudsættelse vil blive det bærende princip i stedet for en politisk styret

energiomkostninger i danmark ligger under gennemsnittet i eu så vi har faktisk et erhvervsliv som er begunstiget af lave energiafgifter hvis man ser på det samlet set

det ganske få procent af deres overskud som går til at betale pso afgifter

et grønt stempel på fordi vi har en vedvarende energi produktion jeg vil godt høre om ordføreren ikke

de høje energiafgifter generelt er et meget stort problem og at med til

investeringer for de her virksomheder som sagt

nogle virksomheder i københavnsområdet

i øget produktion i danmark og det er jo de investeringer som skal skabe arbejdspladser

jeg håber at vi kan få en konstruktiv debat her hvor vi lytter og er villige til at blive klogere for de globale klimaforandringer er jo den største udfordring i vores tid og noget der kræver et bredt samarbejde i folketinget såvel som i hele verden jeg er glad for at ministeren i sin tale og sin redegørelse taler om parisaftalen men jeg er ked af at han ikke drager konklusionen af den historiske globale klimaaftale

er blevet enige om at vi skal arbejde for at holde den globale opvarmning under en grader og at et langsigtet mål om netto nul drivhusgasudledning i anden halvdel af århundredet får gennemgribende konsekvenser for den danske og europæiske klimapolitik der skal virkelig skrues op for ambitionerne nu skal vi have bare halvtreds

chance for at begrænse temperaturstigningen til en

nå netto nul drivhusgasudledning mellem

skal de rige lande med størst historisk ansvar og størst kapacitet til at omstille sig selvfølgelig gå forrest og reducere markant hurtigere

også argumentere for at halvtreds

en grader ikke i tilstrækkelig grad lever op til aftalens mål om at forfølge en

til danmark og eu endnu større så jeg havde altså håbet på at ministeren ikke ville nøjes med at nævne parisaftalen men også drage den nødvendige konsekvens af den nemlig at vi virkelig har travlt nu også i danmark aftalen fra paris i december er nemlig et vendepunkt men samtidig en pistol for panden kunne man sige vi er for første gang i verdenshistorien enige om hvor vi skal hen og nu skal der handles efter den bedst tænkelige videnskab opgaven bliver nu at sørge for at vi kommer i mål i tide derfor er også en dansk indsats der er mere ihærdig end hidtil absolut afgørende herhjemme skal vi i gang med at opgøre vores drivhusgasser forsvarligt og adressere alle vores udledninger inklusive blandt andet arealanvendelse og biomasse vi skal ikke som tilfældet er nu i danmark og og eu anse biomasse

skal anses som den begrænsede ressource den er og vi skal kun benytte den andel vi kan på en miljømæssigt forsvarlig måde når vi politisk skal blive enige om at adressere alle vores udledninger hænger det sammen med at vi i dag kun kigger på dem i et nationalt perspektiv mens sandheden jo er at vores adfærd og forbrug er forbundet med store udledninger i hele verden

brug for ambitiøse og reelle reduktionsmål for både

tredive og derfor er det desværre heller ikke godt nok med et reduktionsmål på fem og halvtreds i

når dette ikke inkluderer vores reelle udledning i form af arealanvendelse biomasse og det faktum at langt de fleste af de goder vi omgiver os med er produceret i udlandet cop21 var det nødvendige bevis på at verden godt kan finde fælles løsninger på grænseoverskridende problemer men også en aftale uden de mest nødvendige tal og datoer men som vi forstår parisaftalen ligger disse tal og datoer implicit i teksten hvis vi skal nå at bremse klimaforandringerne inden vi når

graders global opvarmning fortæller videnskaben os at vi har travlt og vi har allerede nu overskredet en grad diplomaterne gjorde deres arbejde i paris og det er nu op til os politikere erhvervsfolk forskere og hele civilsamfundet at gå i gang med vores opgave nu har vi den politiske og juridiske ramme og den fælles globale vision at navigere ud fra og cop21 bør dermed blive startskuddet på en epoke hvor den grønne omstilling for alvor bliver præmissen vi måler alt op imod politik forretning velfærd og hverdagen parisaftalen kræver at vi fremover indtænker klima og miljøhensyn i al vores politik mens regeringen indtil nu desværre har gjort det stik modsatte det så vi blandt andet i finansloven for

af hvad der reelt skal til for som vi har hørt mange gange før under og efter cop21

vil de nuværende klimaplaner ikke bringe os i mål det er kun det fundament hvorfra ambitionerne skal vokse og det skal gå hurtigt der er ikke plads til selvtilfredshed efter cop21 der er ingen plads til nølen fordi nogle har den forkerte opfattelse

skulle være nummer et danmarks klimaindsats er ikke enestående i international sammenhæng efter at have analyseret vores klimaindsats i forhold til de omkringliggende landes konkluderede klimarådet at danmark ikke er nogen klimaduks men det kan stadig nås at komme foran igen valget vi står over for efter cop21 er klokkeklart vil den danske regering følge med den nye udvikling eller fortsætte den kurs hvor man nærmest ignorerer den grønne fremtid der mere og mere insisterende banker på i alternativet mener vi ikke at den grønne dagsorden skal være en markeringskamp

det kræver meget af os og det kræver også at vi tager fat der hvor det gør ondt i landbruget i transporten i selve forbruget

bliver bæredygtigt på alle tre bundlinjer den sociale den økonomiske og den miljømæssige vi skal i gang med at elektrificere og effektivisere hele transportsektoren mens vi i forhold til vores forbrug skal turde tage den politiske debat om hvordan vi hver især lever mere klimavenligt der er i nær

fremtid kun plads til at vi hver især udleder mindre end tolv procent af den

et klimaaftryk på således mindre end en ottendedel af det vi har i dag lyder måske urealistisk for mange det virker måske håbløst og som et kedeligt liv i afholdenhed at leve klimavenligt det har ikke hidtil været en politisk vindersag at fortælle folk at vi bliver nødt til at ændre radikalt ved vores hverdag men bare fordi store dele af det etablerede politiske system ikke tør tage debatten betyder det ikke at den ikke skal tages måske tværtimod i alternativet tror vi på at et klimavenligt samfund gør livet kvalitativt bedre vi tror på nye måder at være sammen på og nye måder at være til på hvor det materielle forbrug fylder mindre

det det giver mening fylder mere vi tror på at at tiden er inde til en seriøs genforhandling af måden vi opfatter velfærd og velstand på vi har brug for nye politiske strategier og vi har brug for at gå i gang med at debattere hvad der kommer efter den udgave af kapitalismen som vi kender i dag klimakrisen er blot ét bevis på at vores økonomiske system har spillet fallit forpligtelsen til at handle over for denne udfordring bør gennemsyre alle politiske debatter vi har helt konkret brug for at omstille samtlige af samfundets sektorer og sætte os reduktionsmål der tager højde for vores reelle udledning svarende til opgaven som så står mål med behovet parisaftalen hævede det globale ambitionsniveau og det bør stå klart for os alle at der skal gøres markant mere

om og et behov for at de rige lande går forrest og klart signalerer en villighed til at reagere på aftalen det vil øge sandsynligheden for at andre lande følger trop det er den form for

paris momentum der er afgørende for at vi fastholder muligheden for at reducere temperaturstigningerne til så langt under to grader som vi overhovedet kan det håber jeg

derhjemme kan gøre det der skal til for at leve op til vores globale ansvar her efter

er få måneder siden at verdens ledere sad i paris og prøvede at tage ansvar og lægge nogle planer for hvordan verdenssamfundet skal håndtere klimaudfordringen fns klimapanel har meldt ud at hvis man skal undgå alt for store temperaturstigninger skal der ske en reduktion af udledningen af drivhusgasser på mellem fyrre procent og halvfjerds procent de næste fem og tredive år

tænker jeg at vi har lidt mere travlt end ambitionerne i den her redegørelse

år været foregangsland på klimaområdet og jeg er helt overbevist om at det er i

jobs interesse at fortsætte med det men hvis ikke man begynder at gøre noget for at opfylde de krav vi selv har sat

jamen så får man ikke udviklet nye bæredygtige teknologier og løsninger som kan løse udfordringen men også skabe nogle nye arbejdspladser

hele seksoghalvtredstusind arbejdspladser i energisektoren tænk hvor meget det tal kunne vokse hvis man havde en offensiv politik på det her område

selvfølgelig rigtig meget

energisektoren som sådan går i den rigtige retning og omstiller til vedvarende energi især vindenergi det skyldes det grønne energiforlig fra to tusind og tolv hvor vi sad i regering det er vi rigtig stolte over der går hele tiden rygter ude i samfundet om at venstre vil skære i den energiaftale begynde at rulle tilbage begynde at tage ordninger væk der skal lyde en kraftig opfordring fra radikale venstre

at lade være og i stedet holde fast i de brede aftaler som vi har tradition for her

landbruget kommer til at fylde rigtig meget i vores udledninger men

og man vil også forsøge at undgå at gøre mere når der skal forhandles i eu det synes vi er en fejl

jo længere tid der går før man kommer i gang med omstillingen jo sværere bliver det

samlet set synes radikale venstre at

er det den tidligere regering vedtog til gengæld ser

ske så meget nyt især der hvor

man vil lægge sig i slæbegear i eu når der skal diskuteres nye målsætninger

vil satse på at bruge den nye optimisme til særlig meget og som på så mange andre væsentlige områder

kan man sige at regeringen først og fremmest er optaget af at sikre kortsigtede økonomiske interesser og i særdeleshed nogle hensyn til interesser i

erhverv som står venstre særlig nær det er klart at hvis alle nationer nu tænker ligesom venstreregeringen har gjort så ville der ikke være meget grund til at nære optimisme efter paris som ministeren så rigtigt skriver

er landbrugets og transportens andel af klimaforureningen fra danmark voksende i stedet for at fokusere på klimapolitiske

der sikrer at landbruget kommer til at bidrage positivt til den grønne omstilling og reduktionen af klimagasserne satser regeringen i stedet på at løbe kapløb mod bunden med franske og sydeuropæiske landbrugsinteresser nogle af de billigste virkemidler for samfundet ligger rent faktisk i landbruget ja mange af dem giver ligefrem en samfundsøkonomisk gevinst hvorfor skal landbruget så ikke bidrage det venstre det venstre ofte siger er mest miljø for pengene gælder det ikke også de samfundsøkonomisk mest effektive virkemidler der kan findes i landbruget

af den ikke kvotebelagte sektor kan der også fremadrettet være et behov for at reducere udledningerne fra landbrugssektoren dette sammenholdt med at landbrugets udledninger udgør en relativ stigende del af de samlede udledninger i den ikke kvotebelagte sektor medfører at det kan blive svært at friholde landbrugssektoren fra at skulle levere reduktioner i forbindelse med opfyldelsen

kommissionen er kommet med forskellige forslag til hvordan landbrugets forurening kan reguleres fremover det afgørende for dansk stillingtagen må være at landbruget i europa som står for den største del af eus budget yder sit bidrag ud fra en samfundsøkonomisk betragtning det må også sikres at den store landbrugslobby i eu men jo

reelt ikke sætter loftet for reduktionerne i landbruget det er ikke det som regeringen lægger op til men at andre

den almindelige varmeforbruger andre erhverv og så videre herhjemme anser mange

sige at bæredygtigt landbrug jo ikke er et isoleret dansk fænomen og det er måske deri problemet er størst det er heller ikke udelukkende et dansk fænomen at der en gang imellem er en regering som er endog meget lydhør over for ekstreme erhvervsinteresser på transportområdet er der også brug for en indsats der peger lige præcis modsat af

op for afgifterne på elbiler som regeringen har gjort

hvad blev der af satsningen på den kollektive trafik vi skal faktisk benytte de krav der er til vedvarende energi i transportsektoren og som eu har opstillet til at finde perspektivrige løsninger

lidt længere sigt frem for at fedte med løsninger der kan spare håndører her og nu for eksempel ville der virkelig være perspektiver og arbejdspladser i en dansk produktion af bioætanol baseret på halm men desværre har vi en regering der ud over at sætte landbruget over samfundet og klimaet også tænker ekstremt

det er rigtig fint at vi får en anledning til

klimaet og at vi har fået den her årlige klimaredegørelse

et resultat af den klimalov som blev stemt igennem i to tusind og fjorten hvor også

det konservative folkeparti stemte for og vi synes det er et et vigtigt initiativ

set fyldt ganske meget indtil videre i det her folketingsår

jo nok først og fremmest fordi vi har haft et klimatopmøde som naturligvis optog os alle sammen og var med til at sætte klimaet på dagsordenen men vi ved også at klimaet nogle gange skal kæmpe lidt om opmærksomheden

med de mange andre vigtige dagsordener der også er i verden og som naturligvis også

fortjener en opmærksomhed men vi havde jo en god lang klimapolitisk debat

et vendepunkt vi fik indgået en global klimaaftale med rigtig mange lande der sluttede sig til

ind på egen hånd via de her handleplaner

så at sige den gode nyhed at at mange lande har meldt de her handleplaner ind og som ministeren også var inde på tidligere

dækker det en meget stor del af den udledning der sker

desværre bare at de handleplaner som er meldt ind ikke på nogen måder er dækkende i forhold til den udfordring vi står over for

to graders temperaturstigning helst ikke over

graders temperaturstigninger vi må forvente det er i hvert fald cirka i den skala

paris var en god begivenhed men det kræver at alle parter går hjem kigger sig selv i spejlet og overvejer hvordan man kan levere

samme ambitiøse tilgang som gav den gode aftale i paris det er vigtigt at revidering blev skrevet ind og

skal ske hvert femte år så man sikrer sig at vi hele tiden sætter os nye mål og følger op på hvordan det går

blev skrevet ind i aftalen og det er naturligvis også et princip som danmark skal leve op til vi skal altid tage et skridt i den rigtige retning og må aldrig trække den forkerte vej det leder mig

til at se på danmark og vores indsats herhjemme der er ingen tvivl om at vi sagtens kan være stolte af

den indsats danmark leverer vi er langt fremme når man kigger på europa men også på hele verden

der er arbejdspladser i det men også fordi vi

kan være med til at presse andre lande i samme retning ved

imod den fælles ambition vi har for to tusind og halvtreds nemlig at danmark skal være uafhængig af fossile brændsler

mål men vi bliver nødt til hele tiden at komme tættere på og konkretisere hvad det så er for nogle valg der skal træffes for at vi kan

indfri det fælles mål vi har

i min optik og i det konservative folkepartis optik

komme hurtigere på vej end hvad vi ellers

ligger til lige nu så det er vigtigt at danmark er ambitiøs i europæisk

jo at vi har en forpligtelse til at

vedvarende energi i de ikkekvotebelagte sektorer inden

at vi ikke har mere fokus på hvordan vi når at få indfriet

det mål men jeg har lidt en fornemmelse af at det bliver udsat lidt hele tiden og man må jo sige at det er ganske mange år siden det her mål blev besluttet så danmark

at komme nærmere hvordan vi ville

indfrielse så det vil være

socialdemokraternes herre jens joel der sagde det tidligere altså det her med at paris gav et større marked vi så dansk energi dansk industri som gik ud med armene hævede og så et kæmpe eksportpotentiale men paris gav også bare rigtig mange flere

vi snakker om statslig udflytning af arbejdspladser og alt muligt andet men jeg tror

rigtig mange jobs i at bevare

ambitiøse profil vi har på klima og energiområdet og det er jobs som

også sige at vi ser meget meget frem til den her afgiftsanalyse som vi nu efterhånden har ventet på i

som også på mange måder er blevet noget der udsætter at vi får truffet nogle nødvendige beslutninger om

lidt højere ambitioner end regeringen

vi i enhedslisten meget åbne over for en god dialog om hvordan det kan udmønte sig i konkret handling

global opvarmning men

så der er jo behov for at lande går foran jeg vil godt høre om ordføreren

klimatopmødet helt at fornemme den europæiske position man hørte sådan lidt på vandrørene

indtryk af at eu godt kunne have været mere ambitiøs også i forhold til

en gradersmålet og andet men jeg var ikke inde i forhandlingslokalet så jeg ikke vide det med sikkerhed men nogle gange sad

jeg tilbage med en følelse af at eu var

en lille smule fodslæbende det kan man ikke bebrejde den danske regering

vi skal gøre hvad vi kan for at presse på men der er også mange andre lande der

at sige okay hvilken byrdefordeling skal der være for at vi nogen sinde

når i mål men det er jo bare diplomati når det er finest fordi vi har baseret det på hele den her bottom

det var lidt det eller ingenting det var nok det indtryk vi havde så det er om at en balancegang mellem at vi har valgt en bottom

nok så vi er nødt til hele tiden at presse på

og som kan give rigtig mange arbejdspladser i holstebroområdet hvis vi så får enhedslisten som det sidste parti i det grønne flertal med har vi jo faktisk

er om

konservatives side er enig i at det her med landbrugs

kan være lidt en bjørnetjeneste hvis ikke man går i gang med at diskutere det

og tyve og om de konservative derfor vil være med til at sætte fokus på at vi

ordføreren bruger udtrykket bjørnetjeneste

det er ved at ryge ud af det danske sprog fordi folk ikke forstår

landbruget eller transportsektoren en tjeneste ved at fritage for krav for vi ved der kommer

krav de venter i horisonten fra eu vi ved det bliver ambitiøse krav hvis vi vil gøre det så omkostningseffektivt er et ord alle godt kan lige at bruge tror jeg man

til trods for de forskelle der er

lykkes det jo i danmark at samle en bred enighed

klimatopmødet i paris det var en succes at det lykkedes at samle alle verdens lande om en global klimaaftale men det viser også at der er store udfordringer

peget på i debatten her i dag udfordringerne

uden for danmarks grænser end de er inden for danmarks grænser samlet set

danmark et foregangsland det skal vi udnytte det skal vi udnytte kommercielt men det er også forbundet med udfordringer jeg tror der er mange der vil misunde det danske folketing når vi diskuterer

usa

den amerikanske højesteret den klimaplan som amerikanerne har arbejdet med rigtig længe og som jo er ret afgørende i forhold til at verden gør noget ved den her dagsorden og at vi holder temperaturstigningen under to grader der er der virkelig en udfordring som er langt større end den vi ser

at kippe med flaget på danmarks vegne vi er rigtig langt fremme vi er jo nok blandt de lande i verden der i virkeligheden er længst fremme i forhold til at gøre noget nationalt på det her

til nitten halvfems med de tiltag som et bredt flertal i folketinget allerede har taget vi når fyrre procent vedvarende energi i to tusind og tyve hvor forventningen da vi indgik energiaftalen i to tusind og tolv

på en række parametre er vi rigtig langt fremme det er vi også når vi taler energieffektivitet

er også et område hvor hvor danmark er helt klart i front

er også klart som jeg påpegede i mit tidligere indlæg her i dag

er udfordringer der er udfordringer i forhold til at

eu der forestår i det kommende halve år forhandlinger i

og miljøministre om hvordan vi løser den her opgave og der er en stor opgave at løse i forhold til at

jo komme en dansk diskussion som jeg også gerne i dag vil indbyde folketingets partier til

danmark når ambitionen og når den del af den samlede europæiske lagkage i forhold til at reducere udledningerne med fyrre procent i i to tusind og tredive og hvordan vi indfrier den ambition

det er også baggrunden for at regeringen i løbet af den kommende måned endelig nedsætter en energikommission

den opgave bedst muligt

når de europæiske mål så omkostningseffektivt som muligt uden at det koster danske arbejdspladser og dansk konkurrenceevne

at det er en større del af den ikkekvotebelagte sektor og så står der også at

også fremadrettet være behov for at reducere udledningerne og sammenholdt med at det er en stadig stigende del kan det blive svært at friholde landbrugssektoren fra at skulle levere reduktioner i forbindelse med opfyldelsen af målene

oplæsningen men mit spørgsmål er

ikke fordi regeringen regner med at landbruget skal friholdes fra reduktionsforpligtelser efter

jeg godt

den nuværende udvikling medfører derfor at dele af energisystemet i en periode fastlåses i en teknologi der ikke er samfundsøkonomisk hensigtsmæssig disse forhold taler for at indrette reguleringen så den afspejler biomassens reelle klimabelastning

er lidt ærgerligt at de anbefalinger ikke har kunnet blive trukket med ind i den redegørelse som er

og jeg jeg ser meget frem til at vi får de her afgiftsanalyser

vi så får mulighed for at se på hvilke muligheder der er for at indføre afgifter på biomasse

vi ser vækstrater i den grønne energiteknologi som

så vidt jeg har forstået hvor den normale vækst ligger under en procent skal vi ikke blive ved med at vise at det er det der er vejen frem at vi kan skabe et velfærdssamfund som det danske samtidig med at vi er ambitiøse

betydelige reduktioner men samtidig

skal vi passe meget på det landbrug vi kender og det landbrug vi har hvor vi producerer i omegnen af ni og tyve millioner svin om året forestiller ministeren sig at vi kan nå de langsigtede målsætninger inden for landbrugssektoren der immer væk

kan håndtere den her opgave på en måde så vi både sikrer at vi fortsat har en høj produktion som er en del af grundlaget for hele vores vores velfærd og samtidig

har fokus på hvordan vi gør det så energi og klimamæssigt

brænder kulstof af i jorden og sender det op i atmosfæren for fuld skrue i stedet for at udnytte de potentialer som landbruget jo har

til at gøre præcis det modsatte nemlig at trække

og alligevel fastholder man et landbrugsspor som er voldsomt klimaskadeligt altså kan ministeren se nogle teknologiske landvindinger sådan lige på den korte bane eller er det mere sådan et drømmescenarie om at vi på et eller andet tidspunkt har udviklet en eller anden stald hvor vi kan spærre grisene inde og sikre

jeg